folketingstidende DK

medlem af folketinget finn sørensen med flere

efterbetaling af forsørgelsesydelser og sociale ydelser

medlemmer af folketinget michael aastrup jensen dennis flydtkjær mike legarth

agter regeringen i forlængelse af den forsatte digitalisering af kommunikationen mellem borgerne og staten regionerne samt landets otte og halvfems kommuner hvor data opbevares og vedligeholdes af private leverandører fremover at sikre danskernes

landdistriktspolitiske udfordringer breder sig også til stort set alle ressortområder derfor er det af altafgørende betydning at vi i landdistriktsudvalget følger de øvrige udvalgs dagsordener tæt så vi kan påvirke disse i en positiv retning for

til gengæld undrer det venstre at landdistriktsministeren afviser at gå ind i flere sager det er uforståeligt at man afviser at møde frem

finansieringsudfordringer i landdistrikterne med den begrundelse at finansieringsudfordringer i landdistrikterne

ikke vil svare på § tyve spørgsmål om landdistriktsministerens holdning

centraliserer statslige arbejdspladser fra landdistrikterne med den begrundelse at centralisering af statslige arbejdspladser fra landdistrikterne ikke er under landdistriktsministerens ressortområde til gengæld kan vi se af landdistriktsministerens redegørelse at alt der har en flig af landdistrikt

godt kan komme med i landdistriktsministerens redegørelse

det er også helt i orden og godt fordi vi som sagt spænder bredt og vidt men vi kunne godt tænke os at landdistriktsministeren ville gå ind i flere landdistriktspolitiske

at det stigende udbud af brug af kommunikationsstrategier taler for rationalet om flere statslige arbejdspladser ude i landet det er venstre enig i kystdirektoratet nævnes direkte som en af dem der ikke spilder tiden på landevejene og som om nogen uden problemer drives fra lemvig kommune men

at svare på spørgsmål om regeringens centralisering af dele af kystdirektoratet til københavn derfor undrer det venstre at det kan figurere i redegørelsen fra landdistriktsministeren men at man

også valgte at prioritere andre parametre som billigere husleje lavere sygefravær højere loyalitet og så videre alt sammen ting som desværre ikke vægtes nok når staten

statslige arbejdspladser eller vurderer hvor statslige arbejdspladser skal ligge et andet område der behandles i redegørelsen er kønsforskelle i de forskellige landsdele redegørelsen kommer ikke med noget svar på problemet men venstre opfordrer regeringen til at se på hvor vi har og hvor vi fremadrettet placerer statslige arbejdspladser også

at det er kvinderne der bestemmer hvor familierne skal bo de samme undersøgelser viser også at kvinder ikke er parate til at pendle

vi har en overvægt af kvinder i statslige stillinger er det afgørende hvor vi placerer de

statslige arbejdspladser da det betyder at familier bosætter sig i nærheden af de statslige arbejdspladser

skattegrundlaget børn i folkeskolen

de statslige arbejdspladser

en stor del af udviklingen derved også vil ske i nærheden af de statslige arbejdspladser derfor opfordrer venstre også regeringen til at prioritere udflytning af statslige arbejdspladser højere selv om man har stemt imod begge forslag fra

ellers understøttede denne positive udvikling en anden afgørende ting for hvor det er attraktivt at bosætte sig er planloven

ikke begejstret for regeringens stramning af planloven og har givet udtryk for dette siden regeringen gennemtrumfede den der er ingen i folketinget i kommunerne eller andre steder der ønsker at undvære en planlov men regeringens stramning betyder desværre at områder skal styrtbløde før man kan lempe planloven lokalt det er

som naturstyrelsen skal forvalte efter og ikke naturstyrelsen der selv skal løbe rundt og forvalte i øst og vest

en positiv udvikling af moderne landdistrikter som er attraktive at bosætte sig i et andet område i redegørelsen er den fremtidige lag struktur venstre deler den holdning med landets lokale lager at det er meget

noget vi politisk har arbejdet rigtig meget med hvorfor det er uforståeligt at regeringen alene ændrer på det der i dag er velfungerende altså ude ved de lokale lager men ikke det der er hovedproblemet altså selve systemet og de alt for lange bureaukratiske behandlingstider

man lokale lager til at opløse sig for at danne sig igen i en unaturlig struktur derudover siger man til andre områder at

de ikke længere lave lag ude i landområderne langt væk fra hovedbyen

landdistriktsområder pludselig er blevet af eftersom de ikke må kalde sig det mere det kan venstre ikke stemme for hvilket vi jo så heller ikke skal da det er noget regeringen har besluttet på egen hånd derudover vil regeringen fortsat ikke

skabt mange spændende arbejdspladser i landdistrikterne helt ude ved kysten arbejdspladser der understøtter

fremhæver redegørelsen det som noget positivt at regeringen stort set vil lukke kattegat for fiskeri der står direkte at det skal

museumslandsbyer det er ren gift for både øer som læsø og

fiskerihavne på fastlandet med den megen følgeindustri det rammer især

som regeringen i forvejen er ved at lukke på grund af et nyt forslag

som betyder at mindre havne som alle ligger i landdistrikterne landdistrikterne skal have lukket halvdelen af døgnet det angreb på de mindre havne kommer ud af den blå luft til trods for at man har bedt

de selv samme havne om at investere i terrorsikring med mere på lige vilkår med resten af havnene

at en lille havn for en lille by er lige så vigtig som en stor havn for en stor by en lille havn

bidrager rent faktisk med fire og tres million kroner årligt til struer kommune og det er man altså ved at spænde ben for nu jeg ved godt

at det her lovforslag ligger inden for landdistriktsområdet men vil alligevel opfordre landdistriktsministeren til at tage erhvervs og vækstministeren ved vingebenet og spørge hvad i alverden det er han har gang i i stedet skal man understøtte de mindre havne og landdistrikterne

venstres forslag om at mindre skibe kan nøjes med at betale eus

elafgift på landstrøm hvilket både vil bidrage til statskassen og sikre et bedre miljø det er noget som især de mindre øfærger vil have stor glæde af

at regulere sælbestanden til

både er plads til fiskere og til sæler hvilket ikke koster mere end få gram bly for eksempel ved at støtte venstres

om generationsskifte til yngre fiskere så vi fortsat kan udvikle fiskerierhvervet og omsætningen på havnene hvilket heller ikke koster statskassen en krone

hvilket statskassen og de mange følgeerhverv kun ville have glæde af

eksempel ved en liberalisering af planloven som ville skabe en positiv udvikling hvilket også er omkostningsneutralt det kunne også være ved at prioritere udflytning af statslige arbejdspladser og så videre og så videre men det er klart at det kræver et stort engagement inden for de mange ressortområder det har vi også været heldige

eksempel er vi i venstre glade for at vi sammen med regeringen gik med til et forhøjet pendlerfradrag

ikke fremgår af redegørelsen redegørelsen fra ministeren at venstre var med vi glæder os også over den øgede mobilitet der er kommet i forhold til beslutningen om holstebromotorvejen som sikrer vækst og som sagt øget mobilitet

hvilket jeg tror er en fejl i og med at den mest af alt bare kører hen over landdistrikterne men vi glæder os over at regeringen har

sådan set også venstre i forhold til fleksboligordningen som passer os rigtig godt et skridt i den rigtige retning om end vi anerkender at virkningerne nok er begrænsede derudover er vi glade for at man fortsat kystsikrer når man

også indstilles huse i landdistrikterne og når regeringen iværksætter grøn omstilling ude i kommunerne

humoristiske men som jeg indledte med at

er vores arbejde i dette udvalg noget der rækker bredt ud hvilket redegørelsen selvfølgelig også bærer præg af

fremkommet på grund af så i hvert fald har eksisteret under den tidligere regering

ordvalg i forhold til lagerne

noget med vores landdistriktsminister og hele det her område at gøre jeg kunne godt tænke mig at høre hvis hvis det

måde som lagerne skal være indrettet på ikke skal være der hvad er det så der skal være i stedet for

deputationer samråd og diskussioner i udvalget at det hele har været noget skidt så undrer det mig jo nu at ordføreren faktisk står her og siger at man bare skal rulle det hele tilbage igen og så holde fast i det

esbjerg eller herning det finder vi

i en kommune som herning eller en kommune som esbjerg

selve strukturen at man holder fast ved den oprindelige struktur

at man får nedsat en arbejdsgruppe som kan gøre noget ved selve det der er problemet nemlig systemet de bureaukratiske sagsbehandlingstider

for lange sagsbehandlingstider det er det som vi finder problematisk

jeg noterer mig jo at der er kommuner i danmark

der aldrig har været lag kommuner og som har glimrende politikker for hvordan man udvikler

en glimrende artikel om hvordan man i kolding kommune har en aktiv

stor by med masser af fremdrift og

i nøjagtig samme situation de bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af hvordan de så håndterer det de kan ikke længere læne sig tilbage og tro at det er staten

sikker på at både regeringen og ordføreren er enig med mig i i forhold til at regeringen nu går ind og siger at der hverken findes landdistriktsområder

eller i andre områder

lige pludselig mener at man ikke skal kunne lave lag projekter

rundtomkring i landet

begrænset tilgang til det man kalder modulering det vil sige overførsel til de programmer som i virkeligheden kan udvikles til gavn for landdistrikterne mens venstre

danielsen om om venstre ønsker en styrket modulering altså en styrket overførsel fra søjle en til søjle to i den europæiske

lagerne for netop at kunne videreudvikle den støtte som kan komme landdistrikterne til gavn ønsker venstre

økonomiske rammer til efteråret men giv dog for pokker udtryk for at man vælger at

at det er nogle vigtige arbejdspladser i nogle vigtige områder som

så

at løse eller i hvert fald finde nogle mere eller mindre

jeg tænker bare om ordføreren vil svare mig på har man ikke selv fra ordførerens partis side og fra den regerings

i hvert fald i danmark et boost med de der kæmpemæssige centraliseringsreformer som der i

var tale om med kommunalreform og

bare at centraliseringer godt kan foregå ude i landet i stedet for at man altid centraliserer til københavn som vi desværre har set den her regering gøre

ikke nedrivningspuljer eller andre vigtige områder det er

miljøcentrene med mere vi har haft gode erfaringer med at flytte skat den digitale tinglysning sikkerhedsstyrelsen ja og så også miljøcentrene ud i landdistrikterne

at vi ser at man er i færd med at centralisere

er egentlig venstres bud på

har det ikke noget med bosætning at gøre lokalisering af arbejdspladser i det hele taget lokal produktion og den slags ting der synes jeg ikke rigtig jeg hører noget bud fra venstre tværtimod

at man har bidraget til at booste udviklingen i afvandring

bidrag til statskassen vi skal sikre arbejdspladserne i form af generationsskifte inden for flere brancher vi skal sikre udflytning af de statslige arbejdspladser vi kunne også gå ind og åbne teleforliget fra nitten

vi kunne sikre bedre mobilitet ved at gå ind og kigge på

et lag udspil som både tager højde for

og yderområder og på den anden side beskriver den den aktuelle situation og udvikling i de områder

meget vigtig viden som vi kan tage med os videre når vi skal

i balance for det er nemlig socialdemokraternes målsætning at vi får et balanceret danmark både i forhold til økonomi men også i forhold til distance mellem by og land vi skal sikre at der er gode

levevilkår i vores landdistrikter og det mener jeg sådan set også redegørelsen viser at regeringen gør en indsats for men hvis vi starter med status og de udfordringer som landdistrikterne står over for i dag så er det for mig tydeligt

som skal anerkendes og tackles fra politisk hold

for det første er der tale om konjunkturudfordringen hele verden har været ramt af en international krise hvilket har betydet svage konjunkturer det har særlig ramt yderområderne hvor vi kan se at landdistrikterne længere væk fra de største byer har været hårdere ramt på for eksempel beskæftigelse end resten af landet

for det andet er der tale om en demografisk udvikling og udfordring det betyder både at befolkningstallet er dalende men også at der er socioøkonomiske problematikker så vel som en underrepræsentation af kvinder blandt de yngre grupper derudover kan vi se at landdistrikterne generelt har et lavere uddannelsesniveau end resten af danmark med den slags tal er det nemt at male fanden på væggen for danmarks landdistriktsområder heldigvis synes jeg at der er mange grunde til at være optimistisk på vegne af de danske landdistrikter det allervigtigste er faktisk det lokale engagement fællesskabet og iværksættermentaliteten som sammenlignet med større byer er ganske stor i de danske landdistrikter og yderområder

naturligvis kan være svært at sætte tal på nu kommer jeg selv fra et landdistrikt og jeg kender den lokale kultur hvor man tager sager i egen hånd og i fællesskab finder løsninger når behovene opstår ved at starte lokalt og med en passion for at udnytte de unikke og lokale kvaliteter kommer man rigtig langt den passion

glemme i debatten derudover mener jeg at landdistrikts og yderområder er hjulpet godt på vej af en regering der igennem en fast og ambitiøs indsats har sat fokus på at forbedre forholdene netop i landdistrikterne og yderområderne i danmark i forhold til uddannelsesniveau og beskæftigelse er det jo tydeligt at vi har en uddannelsesregering der senest i sit udspil

den nye beskæftigelsesindsats har lagt vægt på et markant uddannelsesløft af ufaglærte og det vil virkelig komme landdistrikts og yderområderne til gavn derudover kommer erhvervsskolereformen og folkeskolereformen og senest har vi i forbindelse med vækstplan dk målrettet pengene til at løfte ufaglærte og faglærte

de cirka femhundredetusind danskere der har læse og stavevanskeligheder det giver rigtig god mening danmark har brug for dygtig faglært arbejdskraft i landdistrikterne blandt andet i forbindelse med nogle af de store anlægsprojekter som eksempelvis femern bælt forbindelsen derudover er der en lang række andre regeringsinitiativer for landdistrikter og yderområder yderområder i gang blandt andet vækstplanerne for fødevarer og turisme

men der er nogle enkelte som jeg mener fortjener et par ord med på vejen med aftalen om togfonden dk

den danske jernbanetrafik binder danmark bedre sammen

transporttiden til større byer og dermed arbejdspladser fremover være mindre for borgere i landdistrikterne med nedrivningspuljen har vi samlet sat fire hundrede million kroner i to tusind og fjorten og femten af til at nedrive og istandsætte dårlige boliger i byer med færre end tre tusind indbyggere og i landdistrikterne med det seneste forsvarsforlig søger regeringen ligeledes at

statslige arbejdspladser ud af københavn og ud i landdistrikterne med den nationale akutlægehelikopterordning og et styrket akutberedskab

afsatte vi omkring to hundrede million kroner

at sikre dækning af akutlægehelikoptere samt

akutbiler og akutlægebiler

som jeg ser det hænger den store foretagsomhed og passion for lokalområdet i landdistrikterne naturligvis sammen med behovet for en effektiv og velfungerende ordning for de lokale aktionsgrupper

det er herfra at vi som samfund netop kan støtte op om

derfor er det jo en god nyhed at der er knap fire og halvfems million kroner klar til uddeling i to tusind og femten det kan være gnisten der tænder ildsjælene i danmarks landdistrikter så meget desto mere

talerstolen i dag og sige at de ikke ønsker

at omfordele så man sikrer at de dele af landdistrikterne der har størst behov får flest penge den diskussion kan vi nok tage efterfølgende

handler det her jo om at få skabt en bedre balance i danmark

og det mener jeg også regeringen har arbejdet målrettet og ambitiøst på at sikre så igen takker jeg ministeren for

kan være en vigtig betingelse for at man kan komme af sted men hvis man skal langt

afgørende for at dem der ønsker det kan være højtuddannede

de kommuner der for eksempel er i økonomisk fremdrift og har økonomisk mulighed for selv at understøtte deres landdistrikter

jeg kan bare nævne lolland hvor jeg selv kommer fra og guldborgsund kommune de vil så skulle aflevere penge til esbjerg som

burde jo

ordføreren fra venstre han bliver spurgt direkte om venstre

jo både dækker landbrugsstøttemidler

er jo korrekt at venstre har siddet med ved forhandlingsbordet

med til at lave aftalen det er fuldstændig rigtigt men jeg hører jo også at ordføreren siger at

er indstillet på at flytte flere midler over til lag området så der er de penge der er og venstre vil

glimrende artikel der beskriver hvordan man i kolding kommune som aldrig nogen sinde har

en fuldstændig klar politik for hvordan man sikrer at der er et liv i landdistrikterne hvordan man sikrer at

de enkelte landsbyer rundtomkring er aktive de har masser af beskrivelser af hvordan tingene foregår for mig at se

om at man som kommune skal tage et ansvar for hvordan ens landdistrikter

udvikler sig og det kan man også godt gøre selv om man ikke får

skal gøre det op størrelsesmæssigt

man kunne få kigget lidt på de meget høje fragtpriser

et turismeerhverv der også ligger ned fordi priserne er for høje hvor fremgår det

redegørelse tværtimod har man taget nogle få punkter ind som gavner og fortæller en nogenlunde positiv historie men de store landdistrikter har man overhovedet ikke taget fat

der kan være med til at løse nogle problemer for dem der bor i landdistrikter den løser så ikke noget for dem der bor på

det er fuldstændig rigtigt med hensyn til

opmærksomme på det er ikke en problematik vi kan løse fra den ene dag til den anden og vi kan ikke løse den specielt for bornholm fordi vi ved at

vi har i danmark der skal en større løsning til men det er glimrende at problemstillingen bliver rejst og

det er rigtig rigtig rigtig godt at konservative melder sig ind og vil være med til at have fokus på hvordan

også er allermest ude at se hvad det er der foregår i landet jeg opfatter det her som

en vej hen imod at folketinget i det hele taget

vi skal være aktive i forhold til at løse de problemstillinger der er i landdistrikterne og der er udvalget en indgang til det jeg kan sagtens forstå

man skal lave erhvervsudvikling og det ene og det andet men der har vi jo ressortområder for de enkelte ministre og det bliver vi nødt til at forholde os til men vi har en platform for en diskussion som man ikke tidligere har haft

var vigtigst at lægge mærke til det mener jeg stadig væk også

jeg sagde før der er netop kommet en beskrivelse af

være aktiv og gøre nogle forskellige ting det er fremlagt i nogle scenarier det kan ordføreren formentlig ikke være uenig i der har man jo mulighed for og

der sker noget uanset hvad vil man så selv være med til at styre det eller venter man bare på

er de første seksten sider som alene er en selvforherligelse af alle de mange initiativer som regeringen selv mener den har taget for landdistrikterne nogle af dem skal man altså være udstyret med en god portion kreativ sans for overhovedet

kunne tolke i retning af

høre hjemme i en landdistriktsredegørelse

hvor der er taget initiativ til den såkaldte timekørsel og det vil sige

tage mere end en time at komme fra københavn til odense en time fra odense til aarhus og en time fra

frem og tilbage på den strækning men som landdistriktsredegørelsen også

milevidt fra den strækning som man her forkorter transporttiden

nævner regeringen også erhvervsakademierne og udviklingspakken udviklingspakken er den der vedrører de små og mellemstore virksomheder der kan man sige at ja der findes erhvervsskoler overalt i landet der findes små og mellemstore virksomheder overalt i landet men det har jo i og for sig ikke noget at gøre med landdistrikterne specifikt det at de overhovedet er med her i landdistriktsredegørelsen

giver nogenlunde lige så meget mening som hvis man havde taget skolereformen med i landdistriktsredegørelsen for der findes jo også skoler i landdistrikterne som sagt er analyserne og statistikkerne lavet ud fra nogle parametre der vedrører uddannelsesniveau beskæftigelsesniveau aldersfordeling kønsfordeling

et billede af landdistrikterne jeg kan bare ikke lade være med at tænke øv øv altså nu når embedsmændene alligevel sad der

ved at lave statistikkerne kunne regeringen så ikke have sat dem i gang med også at lave nogle andre statistikker på landdistriktsområdet feks

hvor lykkelige er de på landet i forhold til i byerne hvad er skilsmissegraden på landet i forhold til i byerne hvad er kriminalitetsgraden på landet i forhold til i byerne hvad er graden af frivilligt arbejde på landet i forhold til i byerne

hvis regeringen nu også havde målt på de

kan jeg love for at det var kommet frem i lyset at det er nogle stærke og glade og pålidelige og stolte mennesker der bor i vores landdistrikter

vi politikere har al mulig grund til at være stolte af dem og vi har al mulig grund til at sørge for at der bliver mange flere af dem derude det er mennesker der tager ansvar for

eget liv de tager ansvar for deres måde at behandle andre og deres måde at behandle samfundet på og de engagerer sig i meget højere grad i deres omgivelser de fortjener al mulig anerkendelse herfra

men øjebliksbillede som vi får peger også på de udfordringer

af de statslige arbejdspladser ligger i region hovedstaden den fordeling

der er med til at ligestille transporten mellem øerne og fastlandet

så lad os love hinanden at vi tager det billede vi her har fået af landdistrikterne meget alvorligt og at vi øjeblikkelig skrider til handling

kvittere for men i forhold til det

som ordføreren siger om uddannelse placering af skoler

er erhvervsskoler her og der det betyder da rigtig rigtig meget

er dobbelt så langt til en erhvervsskole hvis man tager det

som der er til et gymnasium samtidig

rent faktisk er muligheder for at de mennesker der bor i landdistrikterne

problematik man bliver nødt til at forholde sig til og så også adressere

de gode initiativer men i en landdistriktsredegørelse ser jeg gerne at de ting der står

initiativer der er taget udelukkende for landdistrikterne og ikke for nogle områder hvor man kan sige ja okay det her er landdistrikterne også et lille hjørne af det som jeg synes er vigtigt at forholde sig til er at vi har en kæmpe opgave i forhold til at løfte landdistrikterne

man lige pludselig ikke længere tilhænger af at støtte landdistrikterne

og viser regeringens vilje til at skabe vækst og udvikling i danmark

om udviklingen også i danske landdistrikter jeg er enig i

vi ikke skal tegne et for dystert billede af landdistrikterne det buldrer med aktivitet og engagement

de danske landdistrikter og de områder der måske ligger lidt langt væk fra

så er det det lokale engagement der imponerer og det giver anledning

til optimisme og fremskridtstro

de lokale kræfter der i høj grad afgør udviklingen i landdistrikterne men der er brug for at give en hånd med

vi er meget positive over for de lokale aktionsgrupper

på fiskeriområdet og ser det som en af de mekanismer hvor vi fremadrettet kan give en hånd til det lokale engagement til de grupper som fulde af ideer og inspiration skaber arbejdspladser og vækst i landdistrikterne vi er positive over for de initiativer ministeren har taget til nu

og forbedre lagerne og flagerne de lokale aktionsgrupper og de lokale aktionsgrupper for

vil skabe større og mere effektive lokale aktionsgrupper det vil sætte mere fokus på de kommuner og de områder hvor udfordringerne

og hvor fraflytningen er er mest bekymrende og det vil derfor gøre en forskel lokalt vi har haft et godt samarbejde om at sikre finansieringen i to tusind og fjorten og

men fremadrettet fra seksten afhænger vores muligheder for at støtte landdistrikterne kritisk af det der i tekniske termer

kaldes moduleringen i hvor høj grad er vi villige til

til landdistriktsprogrammet

miljøtiltag naturinitiativer som er til gavn for landdistrikterne

vi kan finansiere lagerne og flagerne fremadrettet jeg har noteret mig at både venstre og konservative har stået på talerstolen nu og sagt at de ikke ønsker og er meget tøvende over for

overflytningen til landdistriktsprogrammet der må man sige at

tanker og ideer men ikke initiativer i praksis der vil gavne de danske

det mener jeg er bekymrende hvis det værste skulle ske og vi en dag gik hen og fik en ny

så det må vi have fokus på vi skal have støttet landdistriktsprogrammet

vi har diskuteret i landdistriktsudvalget og på de høringer der har været

lad mig sige at vi er meget skeptiske det er vigtigt at vi bevarer meget stærk

at de har den styrke der skal til for at bevare både likviditet og soliditet at de kan tage

derfor er vi meget skeptiske over for at gribe ind eller forstyrre det danske realkreditmarked i et forsøg på at hjælpe vores landdistrikter men vi vil gerne positivt

om vi fremadrettet kan skabe mulighed for måske at genoplive eller styrke

på finansieringsområdet på linje med måske noget af det vi har set i blandt andet storbritannien her tror jeg der er

skabe lokale finansieringsmuligheder og det vil vi gerne være med til at drøfte fremadrettet fleksboligerne er kommet det er et godt tilbud og de er langsomt kommet

vi anerkender nu at ministeren har taget initiativ til at sørge for at fleksboligerne følger matriklen og ikke manden eller konen

man kan skabe sikkerhed omkring belåning og salg det er et rigtig godt

sikker på vil styrke fleksboligerne og

sælge boliger i til brug for

gang i investeringerne i de boliger er vi sikre på og det vil gavne lokale

der vil blive sat til at renovere og forbedre boligerne det kan skabe engagement

forhåbentlig blive sat i stand og blive brugt i det mindste en del af året der er gode erfaringer fra

få gang i det lokale erhvervsliv få gang i renoveringen af boligerne og sikre at de bliver brugt i det mindste en god del af året

en anden stor udfordring vi har diskuteret er selvfølgelig

den kommunale udbygning har gjort en forskel og det skal vi fremadrettet se på de erfaringer skal vi udnytte kommuner der har været gode til at lave deres lokale udbud har gjort en forskel og det skal vi også drøfte

drøfte kommunernes muligheder for at nedlægge tomrør ved gravearbejde og og styrke konkurrencen på mobil

også været gode initiativer for at sikre en god og effektiv placering af statslige arbejdspladser det

tilgang men en praktisk tilgang regeringen har fra sag til sag fra arbejdsplads til arbejdsplads

flere statslige arbejdspladser

som helhed og det viser at der også her sker noget der er statslige arbejdspladser i det ganske land og det skal vi selvfølgelig sikre at der også er fremadrettet færgerne

der føler sig presset fordi transporten er for dyr den første og største udfordring er jo at at få kommunerne rundtomkring til at bruge det bloktilskud de får til ikke mindst

derfor må vi også lokalt og

og se hvordan vi også fremadrettet kan bidrage her

den vigtigste konklusion er måske i virkeligheden at vækst i danmark skaber vækst i landdistrikterne at vækst i de større provinsbyer skaber vækst i de landdistrikter der ligger rundtomkring derfor må vi ikke se det her som et nulsumsspil

er det vækstinitiativerne som regeringen jo har fremlagt en stribe af som gavner danmark og som gavner

med de ord vil jeg gerne igen takke ministeren for en god

nogle af de vigtigste fiskeriområder for samtlige mindre havne i

eller vurderer man bare at det betyder at er de færre havne der skal have

at en mindre pulje eller hvordan ser

var jo selv med på læsø og så hvor store konsekvenser det rent samfundsøkonomisk vil

stor tillid til at regeringen er opmærksom på den balance og at regeringen

kattegat men der skal være balance

naturen og muligheden for også i fremtiden at kunne fiske i danske

fokuseres på de landsbyer der for alvor kan overleve

men det er jo det lokale initiativ der skal drive det det er ude i kommunerne man skal tage de svære diskussioner der måtte være

meget nølende over for at overflytte

de mange forslag der kom fra de respektive ordførere til tomme tanker

uden reelle muligheder for at sikre finansieringen til alt

nemlig lokale vækstinitiativer

jo den fremadrettede finansiering vi skal sikre der

nu efter valget at vi ønsker og håber på en øget modulering en øget overflytning fra

men ja helt overordnet ønsker vi den overflytning og jeg kan notere mig at det gør dansk folkeparti og venstre ikke og så bliver

så der er masser at tage af

i fødevaresektoren

kære ordfører nu kan jeg forstå at de radikale er klar til det så nu må vi have tallet

at ethvert initiativ i søjle

initiativer der kan styrke den lokale forarbejdning og produktudvikling af initiativer der kan skabe bedre staldforhold og dyrevelfærd af initiativer der kan styrke landdistrikterne det er der fremtidens arbejdspladser i landbruget er og derfor vil en øget modulering en øget overflytning

sådan set er at man kan bosætte sig der

arbejdspladser produktion og så videre så er det radikale venstre kommet på så lang afstand af virkeligheden at man hellere taler om fordelingspolitik og tilskud

initiativer der faktisk kan gavne produktionen er med til at skabe vækst og arbejdspladser på sigt

danmark enkeltbetalingsordningen er afgørende for at sikre soliditeten

i i det danske landbrug i en overgangsperiode men det er ikke dér fremtidens vækst og arbejdspladser kommer fra fra en afkoblet

uanset hvad der i øvrigt foregår på de hektarer

med rigtig solid

det er initiativer til øget forarbejdning og produktudvikling

det er alle de initiativer der skal skabe vækst i dansk landbrug og de skabes ved en øget overflytning fra søjle en til søjle

samtidig vil den overflytning give mulighed for også at styrke landdistrikterne og landdistriktsprogrammet og det synes jeg vi skal opnå enighed om

dets

i hvert fald i en længere overgangsperiode men det er ikke dér konkurrenceevnen kommer fra i dansk landbrug den kommer fra produktudvikling innovation forarbejdning

miljøtiltag dyrevelfærd og stalde der kan sikre sundhedstiltag i i erhvervet og som kan sikre at vi har en landbrugsproduktion af allerhøjeste kvalitet og med den bedste

det kræver en overflytning af midler og det er der dansk landbrugs konkurrenceevne skal skabes jeg deler

ikke pessimismen vi har et fantastisk godt landbrug det er konkurrencedygtigt og det skaber produkter der

det er i høj grad en overflytning til søjle to og al den innovation der kan ligge

resten af europa kunne bidrage til at skabe forbedringer af og investeringer

landet der er jo franske landsbyer

for fem ti år siden lå hen

elendig bygningsmasse og som nu med med investeringer fra andre europæere der har opkøbt

i hvert fald en del af året i stedet for at stå tomme hele

omdannet fleksboligerne fra at være spørgsmål

det følger matriklen så man i højere grad kan sikre belåningen og salget af de fleksboligejendomme det tror jeg rigtig godt initiativ der er ministeren allerede gået forrest lad os fremadrettet drøfte hvordan vi kan

kunne vi gøre noget der kan styrke lokale finansieringsmodeller her kan vi måske kigge

der kan styrke lokale finansieringsformer

det var noget vi skulle drøfte fremadrettet i udvalget og og med

gøre noget for at styrke lokale andelsinitiativer

man kunne støtte et andelsmejeri eller et ismejeri eller

udvikle initiativer der kunne gavne turistsektoren i ens landsby det synes jeg vi skulle prøve at kigge på og der er erfaringer fra andre lande

initiativer hvor ændringer gennem kommunalreformen politireformen retsreformen

har givet en øget centralisering vi har set hvordan arbejdspladser lukker og mennesker mister deres job det har betydning for den enkelte og

familie men også for det område man bor i for det får folk til at flytte hen hvor arbejdet er

da ellers har den mulighed vi ser også at mindre virksomheder ikke kan ekspandere selv om de har potentialet til det og gode tal på bundlinjen alene fordi

det er svært at få lån med sikkerhed i deres huse

selv folk der både vil og har råd til at købe

et realkreditinstitut og det er tit alene fordi omsætningen på boligmarkedet er lav på grund af frygt for at værdien på boligerne falder det er en ond spiral der betyder at den negative udvikling bliver selvforstærkende det ser sløjt ud for væksten i mange landdistrikter

være tilfældet i et lille land som danmark det gør os sårbare og det passer ikke til et velfærdssamfund som vores vi skal have vækst og udvikling i alle dele af landet det kan vi gøre på mange måder sf mener at der er behov for at få styrket mulighederne for at kunne få finansieret ejerboligerne

særligt realkreditinstitut der tager sig af

institut kan enten fungere på rene markedsvilkår med en højere rente eller for eksempel med hjælp fra staten i form af enten en vis underskudsdækning eller tilskud til renten en mulighed er også et samarbejde med pensionskasserne deres medlemmer bor jo da i hele danmark og betaler til pensionskasserne og hvis merrisikoen ved udlån i yderområderne er lille eller nul vil merrenten jo også blive

står fast er at vi skal finde en løsning på finansieringsklemmen

og vi skal fra politisk hold gøre mere for at hjælpe en positiv udvikling på vej

vi kan ikke leve af at koncentrere vores vækst i de større byer så affolker vi resten af landet men det er her vi kan skubbe på så den caféejer der har gode regnskabstal men ligger i et område med lav boligomsætning kan udvide og tiltrække endnu flere gæster med øget omsætning til følge

den driftige håndværksmester med de gode ideer iværksættere af enhver slags

ofte er kommet godt fra start ved at få den første kapital fra en belåning af huset

den mulighed er unødig svær i dag

så er der jo også de familier der ønsker at

ud til grønne områder og gerne vil pendle lidt for at opnå fordelene ved at bo i

kan et lån til at opfylde drømmen samtidig medvirke til at tilføre liv og vækst til et område som ellers kunne ende med at blive affolket

jo faktisk dyrt for samfundet at store dele af landet ikke udvikler sig og derfor yder staten og eu jo også støtte til bestemte områder og

samme tankegang kan fællesskabet også træde til med en ny type realkreditinstitut

der er mange politiske områder som har indvirkning på landdistrikternes udvikling jeg har lige nævnt et af de meget vigtige nemlig

om adgang til kapital og et andet er uddannelse vi har et skævt danmark

chancen for at få en uddannelse er langt større hvis ens forældre selv har en uddannelse

men det er også geografisk skævt sådan at der er færre der tager en uddannelse jo længere væk man kommer

der er en direkte sammenhæng mellem afstanden til uddannelsesinstitutionerne og ungdommens uddannelsesfrekvens

vi har et vidt forgrenet net af de gymnasiale uddannelser mens der er langt imellem de erhvervsfaglige skoler og det er selvfølgelig også sværere med det store udbud af mange fag som man har

for erhvervsuddannelserne at blive præsenteret for dem i alle områder men kommuner og erhvervsskoler

skal blive langt bedre til at etablere introforløb eller præsentationsprogrammer af de faglige uddannelser

yderområderne og ind til skoler med uddannelsesinstitutioner en

for et liv i landdistrikterne er også en god effektiv kollektiv trafik timemodellen bliver helt afgørende for at binde danmark sammen men fra hovedlinjerne skal der være et finmasket busnet og regionale togstrækninger

privatliv og et arbejdsliv kan fungere i landdistrikterne er at vi har bredbånd af høj kvalitet og god udbredelse

samlet set er vi i sf tilfredse

taget særlige hensyn til landdistrikterne den

og ikke ønsker at se på mulighederne for at tage særlige hensyn til landdistrikterne

at at differentiere reglerne

i ordførertalen at det ville være naturligt

internationalt står i en lidt skrøbelig situation

tvivl om soliditeten likviditeten

realkreditsystemet er jeg nervøs for realkreditmarkedet og det vil være en katastrofe for danske

kan betales tilbage er det så skatteyderne der skal ind

finansiere det kan vi komme den her mekanisme lidt nærmere jeg mener det vil være

noget der kan udgøre en potentielt meget stor fare for det danske realkreditsystem som det ser ud

det her som en mulighed for netop at adskille det fra

oprette et særligt institut der tager sig af långivningen til landdistrikterne jeg tror man skal se

staten og synes jeg også

og der foreslår vi så bare at man kan gøre det ved at oprette nogle særlige institutter så er spørgsmålet hvorfor ikke bare overlade det til bankerne jamen der er problemet simpelt hen at bankerne et stykke vejen ikke vil give lånene så det efterlader fortsat den lille selvstændige eller lille familie der ønsker

bare konstatere at der er mange iværksættere der

i det omfang der kommer en merrisiko

at jo mindre man kaster ud i spekulation des sundere produktion får man det vil sige at den unødige spekulation der er i jord og fast ejendom kunne man jo prøve

selv skulle finansiere og dermed ville have et meget lettere liv

med på at det kunne være en rigtig god idé at have fælleseje

det var landsbyfællesskabet der ejede vindmøllen

rent psykologisk har meget stor betydning om man

på det værdistigningsregime som gør det umuligt

nemlig det her med at når der nu er noget færre midler kunne det måske være en idé at samle dem

penge over til de mest udsatte

fejlbehandlinger i det gamle system

om vel at mærke samtidig med at vi har færre penge og vi flytter

penge over til de mest sårbare områder at vi også kan få fat i mange lokale ildsjæle

der er grund til at tro at med lidt større områder lidt flere penge

men vi kan godt indimellem føle at snakken om

med de der voldsomme centraliseringsreformer man i

kommuner og fem regioner domstolsreformen politireformen omlægningen af skattevæsenets forskellige centre og udbetaling danmark der er rigtig rigtig mange eksempler på hvordan man centraliserer

man på den måde centraliserer og dermed booster den udvikling som finder sted den afvandring som finder sted

kommunalreformen jo tale om tab af demokrati når man reducerer antallet af folkevalgte

også gør afstanden mellem borgere og elite politikere embedsmænd

det betyder i sidste ende også tab af innovationskraft

at man ikke længere føler at der er kort vej til det

nedadgående spiral som vi også kender til og som vi har snakket meget om servicefunktioner forsvinder rundtomkring i landdistrikterne og i de små byer rundtomkring skolerne lukker den kollektive trafik forsvinder

til den udvikling da de ikke har holdt sig tilbage med hensyn til

hårdt ramt er de små øer som jo har

og fjorten og dermed har det absolut største fald i indbyggertal

der er ingen tvivl om at man da er nødt til at se på

har været snakket meget om trafikal ligestilling og at

ligger selvfølgelig en erkendelse af

har altså brug for at pendle

det har været lidt af en overraskelse den radikale ordfører var inde på det

faktisk via udligningsreformen har bevilget nogle penge til at billiggøre færgedriften det slet ikke nok men det var dog et skridt på vejen vi må bare konstatere at i og med de bliver

forsvinder de ned i kommunernes kasser og bliver ikke brugt til deres formål dengang handlede det

om gratis varetransport

transport i yderområderne for folk til og fra ørerne vi må bare konstatere at det ikke går

bevillinger til flere pædagogstillinger rundtomkring som jo heller ikke rigtig blev til det det skulle i forbindelse med tilskud til

sige via finansloven og den ordning som transportministeriet jo administrerer

da sikker på at pengene gik derhen

noget ved den udvikling som som er i gang på globalt plan

bruge rigtig rigtig mange penge på

udvikling som alligevel finder sted og som man ikke

sikre lokal produktion lokal afsætning

for vores vedkommende om økologi det handler om forædling af de produkter ikke mindst inden for fødevareindustrien som jo

mindre transport mindre behov for transport mindre behov

sønderborgs borgmester havde været ude i

give bedre infrastruktur det er et år efter man har etableret en motorvej fra kliplev til sønderborg det gav altså ingen vækst den der evindelige tro på at motorveje og veje i det hele taget giver vækst

et spørgsmål om at lokalisere statslige arbejdspladser jeg tror ikke det giver en afgørende ændring selvfølgelig skal kystdirektoratet ligge i lemvig og

vi kan også gøre en hel masse ting på den kollektive trafiks område vi gør det faktisk i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik

en buspulje til yderområder men vi må også konstatere at puljen ikke

gang bevilgede fyrre million kroner ud af syv og halvtreds million

rundtomkring i kommunerne til at byde ind når vi nu rent faktisk stiller nogle penge

være at etablere bustransport mellem uddannelsesstederne rundtomkring i yderområderne jeg har været inde på togfonden

som jo i høj grad har noget at gøre med om folk kan bosætte sig om man kan skabe erhverv hvis man ikke kan skabe finansiering til at bosætte sig

som virkelig kunne vende udviklingen

statsbank eller

er præget af at stort er godt

man vil sikre en bred geografisk dækning

i og med man piller en række kommuner ud som

effektiv den skal håndtere større projekter vi skal have større aktionsgrupper med en økonomisk volumen og der skal være en bred repræsentation i bestyrelserne i form af kommuner arbejdsgivere arbejdstagerorganisationer og selvfølgelig

men det er jo de sædvanlige man altid propper ind

er måske nok så meget er et stort ord selvfølgelig men vi synes det er rigtig uheldigt at det er den slags ting der nu skal præge lag programmet

helt sikre på at når vi når frem til to tusind

har man mast den sidste

ud af ildsjælene vi tror de får det rigtig svært i det system som man forsøger at bygge op ildsjæleeffekten udpines efter vores mening i

bottom up ideen

vi mener også at vi kan se det i de høringssvar der er kommet ind ikke mindst

topstyring i hvert fald styring

sommerfest på sportspladsen

opleve et miljø hvor ildsjælene

blomstrer det

har ophævet stavnsbåndet og at det er helt frit hvor man ønsker at bosætte sig og det skal det

så er der områder i danmark hvor vi ikke helt kan få øje på det fordi der er blevet så langt imellem husene og imellem mennesker at man ikke

gået sådan men det er ikke sket i alle landdistrikter det er i visse egne af

lidt til en fordelingstilskudsdanmarksdiskussion og

og så videre ja man kan sige det i hvert fald er over mange år

har den tidligere regering jo et væsentligt medansvar for at vi fik skabt verdens største offentlige sektor som har bundet os i et skatte og afgiftstryk som måske i

grund er den største synder i

for alvor taget fat på

for alvor taget fat på om man fundamentalt kunne ændre på den

stadig væk fastholde at menneskers ønske om bosætning

et arbejde skaffe grundlag for at føde sin familie og have det godt

vi har en række arbejdspladser for ganske almindelige mennesker der måske ikke har en

skal de jo noget andet

at søge derind hvor støjen

og hvor man dårligt kan få en enkelt morgen at sove længe fordi støjen kommer tidligt

aftenturen bliver også på fortovet og ikke på stien derude i naturen og ja så lander

er desværre noget væk fra et liberalt samfund for det er næsten ikke et frit valg

man bliver tvunget til hvis man ønsker at have job

de vil hellere at der var muligheder for at de kunne udleve den stolthed de har om at kunne klare sig selv og ikke leve af tilskud

afhængige af hvad vi kan finde på i det her hus

og det kunne vi grundlæggende behøve at finde sammen om på tværs af folketinget

ikke i kritikken heller ikke af den her minister om at han er kommet med for lidt lovgivning vi er sådan set til mindre lovgivning og færre regler

andre ministre kunne lære af den minister vi har her og ikke komme med flere regler så ville vi sådan set have et meget bedre og lettere samfund det må gerne opfattes som en ros fra min side sådan en fredag her ved middagstid

ud i livet og jeg opfatter faktisk at landdistriktsudvalget egentlig er bestående af politikere som rigtig gerne vil skabe vækst fremgang og også udvikling i danmark

rigtig store når det handler om landdistrikterne det er uddannelsesniveauet og det er

kvinder rykker til byerne og mændene bliver ladt tilbage beskæftigelsen er også lavere i landdistrikterne og generelt

virksomheder i yderområder som er lukket

vi jo også meget optaget af at skabe arbejdspladser

en beskæftigelsesreform sammen med en vækstreform

i den sidste ende hvis man fjerner eksempelvis

komme rigtig rigtig mange arbejdspladser til gavn på især fyn hvor ministeren

vil det være rigtig positivt eftersom firs procent af hele gartnerierhvervet jo er placeret på fyn

ærø og deres bosætningspolitik når det handler om beskæftigelse det

arbejde helhedsorienteret på

er det logisk og også indlysende at kæde vækst sammen med landdistrikterne

i landdistrikterne og den vækstplan er naturligvis fuldt finansieret

vi har også noteret os

er alle politikere som bliver lige så konkrete og at meget bliver til varm luft og nogle flotte ord men ord er ikke nok lad mig lige understrege det der skal også handling til

indeholder forslag om bedre bredbånd øget bloktilskud til ærø læsø og samsø en større nedrivningspulje og en forbedret boligjobordning

jo vi anerkender og er da glade for at bornholm har fået en vitaminindsprøjtning men det betyder jo ikke at

en stor del af danmark det er en enorm vækstbremse at private

nørre aaby ligger i omegnen af

men bredbånd har ikke kun betydning for vækst og har ikke kun betydning for virksomhederne og de ansatte forleden kunne man læse i fyens stiftstidende

ikke kan udbredes altså hvis man er kol patient

at gå ud over sundheden for folk i landdistrikterne

til hverdag men det er ganske enkelt ikke rimeligt

og halvtreds million kroner årligt til at sikre et fradrag på lønomkostninger forbundet med den fysiske etablering

det gør at det bliver svært at konkurrere med andre bryggerier på grund af de her transportforhold

meget lavere niveau af pendling til og fra øerne og sammenligner man med pendlingsmønstrene i

læsø og samsø som jo kæmper med den her betalingsring i form af de høje færgetakster og vi

landevejsprincippet men det er et skridt i den rigtige retning

med finansloven blev der sat flere penge af til nedrivningspuljen og det er vi glade

puljen gør en rigtig stor forskel i udsatte landsbyer som kæmper med tomme dårlige bygninger nedslidte nedslidte bymiljøer og som generelt har

skæmmer lokalsamfundene men vi mener ikke

vi også i vores vækstplan foreslået at vi afsætter yderligere to hundrede million kroner

og er målrettet landdistrikterne

en stor effekt i landdistrikterne især også fordi

rigtig positiv effekt på beskæftigelsen

fjorten hvor ordningen udløber hovedparten omkring

af de nye jobs bliver altså skabt direkte i bygge og anlægsbranchen

jobs skabes i beslægtede erhverv hvis det her fradrag bliver øget forventes det at flere husstande naturligt vil have et incitament til at sætte større projekter i gang

boligjobordningen var med i regeringens vækstudspil

i dag til tredivetusind kroner per person per år det vil betyde at ordningen

to tusind og halvtreds personer og det tror vi vil gøre en stor forskel så til slut

godt at der kommer en lidt større volumen og at det også bliver muligt at søge til de lidt større projekter og nu sker det ikke så tit at jeg står heroppe og roser ministeren

nyborg var med i den første lag som blev ført til nordfyn og nyborg så indvendte at

nyborg sammen med det sydfynske område det synes vi er rigtig fornuftigt fordi

er et rigtig godt samarbejde på sydfyn eksempelvis på turismeområdet

meget besværligt og meget bureaukratisk

i bureaukrati så ved jeg

om det her kan vise sig at være rigtigt det har ministeren

kunne lave større projekter det skal være konservatives bidrag til debatten om den regional og

som regel ender i ingenting det er jo erfaringen fra udligningsreformen hvor vi bevilgede sølle femten million kroner til forskellige tiltag

to kommuner der har omsat det

gjort noget som helst og det er vel i det hele taget erfaringen at når vi bevilger via bloktilskud er kommunerne sådan set fløjtende ligeglade hvis de har et hul i kassen bruger de pengene til det de vil

og mange andre ting og jeg tror faktisk der er en lydhørhed

rigtig vigtigt at der bliver prioriteret penge direkte

færgefart vi havde egentlig en forhåbning om at hvis man

og jeg håber da at der er flere partier der synes at det kunne

ryge i kassen og blive brugt på nogle andre ting

ærø læsø og samsø som har problemer med den her betalingsring så ser det altså også for mig ud til

et eventuelt større

nemlig at vi sætter fokus på de forhold for de mennesker

og er i vores landdistrikter

derfor er det vigtigt at vi har de her debatter og diskussioner jeg synes også at vi er kommet langt tættere på

teknologisk udvikling og en økonomisk globalisering

henning hyllested fra enhedslisten der sagde at det

ikke er sådan at vi kan forhindre folk i at flytte

skal vi kigge på rammevilkårene men der sker

blive færre landsbyer det er en kendsgerning at der er folk der flytter fra vores landdistrikter og

er jo rigtig vigtigt der var også en anden diskussion om

er der rigtig mange tegn på at danmark er på vej ud af krisen

og det er positivt det er det også for

de forbedrede konjunkturer og udsigter betyder dog ikke at

bare vil forsvinde af sig selv vi har i regeringen en målsætning målsætning om et danmark der hænger sammen et danmark hvor der er fornuftige vækstvilkår og muligheder

hvis den målsætning skal opfyldes kræver det en vedholdende indsats

og adresserer de strukturelle udfordringer som vores landdistrikter og yderområder

vedholdende indsats synes jeg også har kendetegnet vores ageren og handlen siden to tusind og elleve i det forgangne år har vi

igangsat en lang række markante initiativer til gavn for landdistrikterne

særligt adresserer udfordringerne i vores

om lad mig da bare

den nye afgrænsning har gjort det muligt at rette

forstørrelsesglasset kan man sige mere præcist mod landdistrikterne og byområderne hver for sig

også dem der er tættere på de større byer

befolkningstallet er faldende og områderne klarer sig mindre godt både målt på demografien

de tyve til ni og tyve årige

faktisk gennemsnitligt kun tre og firs kvinder per hundrede mænd det understreger at vi

den vil trække spor i mange år fremover når vi kigger på beskæftigelsen

et af de områder hvor der er de største udfordringer

konservatives ordfører fru mai mercado der var inde på det og hele landet har jo

at når man kombinerer urbaniseringen altså

land til by med en krise af dimensioner hvor vi har haft en recession på fem procent

beskæftigelsen har selvfølgelig været hårdt ramt i hele landet men

det er i særdeleshed områderne længst væk fra de største byer der har

tallene understreger i virkeligheden at vi gør noget for de mennesker der er i landdistrikterne vi gør noget for de ledige og de ufaglærte så de kan blive arbejdsmarkedsparate vi skal sørge for at de unge får sig en uddannelse og vi skal give de ledige muligheden for at opkvalificere sig opkvalificering af arbejdskraften er rigtig vigtig

det bliver sværere for de ufaglærte at finde sig et job så opkvalificering er meget meget vigtigt vi skal sikre et bedre match mellem arbejdstagernes kvalifikationer og de kvalifikationer der efterspørges på dagens arbejdsmarked

det lys jeg synes man skal læse vores udspil til

og bruger uddannelse frem for meningsløs aktivering som det instrument der skal give flere arbejdspladser vi ved jo alle sammen at det at man har kvalifikationer på arbejdsmarkedet betyder

fodfæste på arbejdsmarkedet og fra regeringens side satser vi

på de ledige med de færreste kvalifikationer det er de ufaglærte der får et kompetenceløft og det er i høj grad relevant når man kigger på befolkningssammensætningen i landdistrikterne og yderområderne fra regeringens side har vi også med aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser der var nogle der spurgte hvorfor

være med her faktisk tilstræbt at give de unge og de ufaglærte gode muligheder for at uddanne sig

erhvervsuddannelser over hele landet

jeg sige at reformen rigtig rigtig vigtig

vi har brug for dygtig faglært arbejdskraft

der ligger rigtig mange af i vores landdistrikter og yderområder

selv om tallene viser at det er nødvendigt med

og fokuseret beskæftigelsesindsats så synes jeg også at vi skal notere os at landdistrikterne traditionelt set faktisk har været gode til at holde befolkningen i beskæftigelse det viser den relativt høje beskæftigelsesfrekvens også og det er jo positivt det mener vi skal bygge videre på ser vi på øerne som jo har fået deres selvstændige afsnit i redegørelsen

kastet et særskilt blik på de danske småøer herre henning hyllested var inde på

og det er også der hvor det er vanskeligt at etablere nyt erhverv og så videre så der er en særlig udfordring i forhold til vores småøer lad mig sige med det samme at det har vi også adresseret på lag området

meget solidarisk ordning hvis jeg må bruge et udtryk som

som én kommune og så ganger vi med to og så er der den særlige ordning for lag i den nye ordning som jeg har foreslået

fem og tres procent af de fire og halvfems

til alle lagerne men de steder hvor der er størst

man de sidste fem og tredive procent fordelt på de områder hvor der er størst behov

jeg synes bare at jeg mangler en lille smule anerkendelse fra herre henning hyllested i forhold til centraliseringen

særligt begunstiget som jeg nævnte og for småøerne gælder det jo om at holde fokus på de potentialer men også den optimisme som jeg ved selvsyn har set på de mange øer redegørelsen viser at flere landdistrikter

jeg synes det kalder på en koordineret og tværgående indsats

der er vilje og engagement i de enkelte kommuner

i de enkelte lokalområder

i virkeligheden også i folketinget til at tage den diskussion og det vil jeg gerne anerkende

landdistriktsudvalget vores rolle og regeringens rolle er i den sammenhæng at sikre at befolkningen i landdistrikterne yderområderne og de små øer har vilkår der gør bosætning på landet attraktivt det synes jeg også vi har arbejdet med og redegørelsen viser at vi i regeringen blandt andet har indført en landdistriktsbestemmelse i planloven

giver bedre mulighed for at drive virksomheder i landdistrikterne hvor man jo i mange af vores mindre landsbyer kan erhverve en bygning til en ganske fornuftig pris

i en af vores større byer så det er billigere at etablere sig i vores landdistrikter også for iværksættere vi har ændret boligreguleringsloven og dermed præciseret mulighederne for at benytte helårsboliger til fritidsformål den særlige fleksboligordning og efter vi har evalueret den kommer vi nu

vækstpakken med et forslag om at man også

følge manden eller konen

bliver det huset vi skal følge og det er en vigtig del det giver nemlig en mulighed for man kan få det finansieret og det er afgørende vigtigt

nu bliver udlagt som fleksbolig og dermed

det er en rigtig vigtig ting der er afsat en stor pulje

flere af ordførerne var inde på til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger på landet

bare gøre opmærksom på at der faktisk også ligger byfornyelsesmidler i det her

har snakket beskæftigelse og det giver faktisk rigtig meget beskæftigelse lægger man de fire hundrede million

dertil den kommunale finansiering så taler vi

det er ikke bare en lille ting

brug for at vi nu snakker byfornyelse i vores landdistrikter de større byer har jo virkelig haft succes

vi hviler altså ingenlunde på laurbærrene og lad mig give eksempler på hvordan vi også har tilgodeset andre områder vækstplanerne for fødevarer

turisme er begge to med til at løfte tingene det skal forhandles igennem og jeg håber på partiernes positive medvirken hertil

prioriteret indsatsen for at tiltrække udenlandske turismeinvesteringer herunder til småøerne samt i vores yderområder

vil vi jo som regering gerne styrke mulighederne for at skabe vækst inden for fødevareområdet

vi har international konkurrencekraft på området som herre christian friis bach sagde og fødevareerhvervet er særlig væsentligt set i forhold til landdistrikter og

stor del af erhverv og beskæftigelse så jeg vil sige at det er overordnede initiativer men vi har været med til at præge dem med en række målrettede

landdistrikterne jeg tror de fleste af os kan blive enige om at det handler om arbejdspladser og beskæftigelse i forlængelse

jeg også endnu en gang fremhæve regeringens forslag til en beskæftigelsesreform som med mine øjne vil have meget stor betydning for mange sektorer der fylder meget i landdistrikterne

og hertil vil jeg blandt andet lægge reformen af erhvervsuddannelserne så jeg synes der tegner sig et billede af en meget bred og en meget vedholdende og en meget koordineret indsats på tværs af regeringen i forhold til indsatsen for de danske landdistrikter

ikke bare kunne fastholde de eksisterende lagere de har selvfølgelig mulighed for at byde ind med en handlingsplan som skal godkendes

områder må jeg så ikke sige at jeg forstår på

hovedproblemerne i den gamle lag ordning og den gamle

indsats som den tidligere regering jo indførte

de anvendte de meget knappe tilskudsmidler meget bredt

alt for lidt retning der var alt for lidt sammenhængende målsætninger

det overhovedet ikke tilrettelagt hensigtsmæssigt

resulteret i stigende dokumentationskrav fordi man ikke havde dokumentationskravene på plads meget lange sagsbehandlingstider og ansøgninger der ikke var klar til behandling når de kom ind i systemet ja over tres procent af ansøgningerne opfyldte ikke kriterierne så det skyldes jo

mangelfuld og uensartet vejledning og rådgivning af ansøgerne og derfor var det også sådan at

fungerede hos de centrale

og fra lagernes side så kunne man jo spørge og det vil jeg gerne foregribe hvad har ministeren så gjort ja det første jeg gjorde som minister var i virkeligheden at gennemskrive bekendtgørelser og vejledninger og gøre dem mere brugervenlige for

også taget initiativ til en gennemgribende analyse af hele lag administrationen med henblik på at etablere en mere omkostningseffektiv og konkret administration analysen er mundet ud

og jeg forventer derfor at

et meget komplekst regelgrundlag med betydelig rum for fortolkning som man havde fået lavet der var uklare

rammer der var mange fejl i ansøgningerne ansøgningsgrundlaget understøttede ikke ansøgningerne nok der var ineffektiv styring af sagsbehandlingen

intern organisering se det er jo til at tage

må arbejde tættere sammen vi må koordinere med hinanden for at understøtte ildsjælene samarbejdet skal jo give værdi og jeg tror faktisk på at stærke faglige miljøer kan give et løft i landdistrikterne

håndtere små projekter og forprojekter osv som vi altid har kunnet

der er mulighed for at iværksætte større projekter og samtidig

fokuserer vi og giver fem og tredive procent ekstra af midlerne til lolland langeland og de områder som har nogle store store fraflytningsproblemer

erhvervsudvikling og gode rammevilkår organiseret på en ny måde og vi har

lytte når der var indsigelser vi har kontakter rundt i landet

herning eller andre steder som ikke er blevet lag kommuner denne gang de har gjort et godt stykke arbejde men når vi vil prioritere med færre midler

men det kræver også at vi målretter midlerne det kræver faglig styrke og så kræver det at vi tør foretage en prioritering vel for pokker derfor at vi er

både redegørelsen og min tale i dag synes jeg viser at vi er klar over at der er udfordringer i landdistrikterne

står over for markante udfordringer

synes også det er vigtigt at sige at vi i regeringen fortsat vil holde fokus på at gøre vores til at forbedre vilkårene også i de udfordrede områder ligesom vi har gjort

at lede længere end til kapitlerne to og tre i redegørelsen hvor man ved selvsyn kan se hvad vi har gjort

man kan modulisere mere men hvis man fastholder den fem procentsmodulisering som

nedskrivning af det beløb vi kan give til hele lag delen og landdistriktsdelen der ligger uden for landbrugsdelen der er det jo et spørgsmål

snakke pænt om lag med en væsentlig lavere finansiering vil være med til at finde en bedre balance jeg vil anbefale det sidste

og styrker deres fødevareerhverv og når vi lige har indgået en anden aftale om

små fire hundrede arbejdspladser to hundrede arbejdspladser på det lokale slagteri og to hundrede

grundlag for at opretholde et slagteri på

alt for høje jeg vil gerne høre hvilke initiativer

med de relevante fagministerier og myndigheder og med kommunen for at diskutere hvilken kan findes og

til møde med tillidsmændene fra bornholm

tre fire måneder siden og det er ganske mange penge der skal spares sådan som jeg forstod

på den daglige drift og der påstod man så at det var billigere at tage færgen og sende det til ringsted

ved ikke rigtig der er flere elementer i den diskussion men når det er sagt

transport over vand kom til at koste det samme som over land og en stor udfordring for nogle af vores landdistrikter

tilgængeligheden hvilke initiativer har regeringen taget og hvilke initiativer agter regeringen at tage således at vi får bundet danmark bedre sammen så det er

et slagteri ligger i ringsted eller om det ligger på bornholm mener ministeren ikke det er fair at transport over vand

understøttet landdistrikterne men der ligger

at sætte færgetaksten ned på bornholm

jeg diskuterer gerne alle muligheder men jeg har ikke set at der er nogen partier

nedsættelse af taksterne eller

udarbejdet nogen konsekvensberegninger for de

der er nu hvor regeringen har foreslået en ny struktur af de kommunale indtægter fra

at gå fra at være indkomstreguleret i form af indkomstskat til også

ude i landdistrikterne når man laver den

afspejle om man har mange virksomheder

ikke har mange virksomheder i stedet for kun

om man har mange der bor i kommunen og så spørger

man har lavet konsekvensberegninger af

vores landdistriktskommuner bliver fattigere eller rigere

to tusind og tyve i forhold til

er en lang række initiativer for de små og mellemstore virksomheder en forlængelse af vækstlånordningen en accelerationspulje til lidt større virksomheder for at få dem i gang og så snakker vi

fem tusind arbejdspladser og især da vi fik sommerhusene med i den sidste ende og

nemlig i lindø industripark så der er ved at komme gang i det det er altid et spørgsmål hvordan

justere økonomien for at sikre at der er en nødvendige efterspørgsel efter arbejdskraft og hvor

vi har altså valgt ikke at tage det med i den her vækstpakke hvor vi jo har taget en lang række

som er allerhårdest ramt ingen tvivl om det vi kan bare konstatere at nogle af de

kommuner der så pilles ud er kommuner med landdistrikt det vil sige at det er landdistrikter

om landdistrikter frem for at sige

den strømlining der finder sted i i det nye lag program

meget større områder vi snakker om de færre lager og

blandt andet gennem bestyrelsessammensætning som man slår ind på

på og den måde det understøttede ildsjælene på jeg tror vi

ansøgningerne var forkerte det vi forsøger at gøre ved den professionalisering er ikke

virkeligheden at sikre at ildsjælene får mulighed for at få en fastansat faglig koordinator der kan indgå i en større sammenhæng

vi har fået nogle flere lager og

nogen samlede områder og det der med at kommunerne også føler sig ansvarlige for det betyder noget og så give lidt mere volumen med færre penge der ligger fra

at vi godt kunne have ønsket os at en lidt bredere del af de mennesker der bor på landet og har interesser på landet havde engageret sig i lagen

stor forskelligartethed i projekterne men

netop for at repræsentere den mangfoldighed

ude i landdistrikterne jeg vil sige at det er rigtigt at tres procent af ansøgningerne har været fejlbehæftede

ministeriet i langt højere grad skulle tage sig af og hjælpe på vej at sørge for at det blev

en bred geografisk dækning så aktionsgrupperne dækker de områder som også arbejder sammen ligesom herre henning hyllested sagde langs med vadehavet og organiseringen af aktionsgrupperne synes vi skal kunne give mulighed for at gå ind i lidt større projekter for det har også været efterspurgt

kommet til første behandling af beslutningsforslag nummer b tre og halvfems men som det fremgår af dagsordenen kan den drøftelse ikke starte

det betyder at jeg nu siger at vi holder en lille

i kampen mod social dumping er der meget mere der samler regeringen og enhedslisten end der skiller os ad

understrege siden vi tiltrådte som regering har det

højeste prioritet for os at komme social dumping til

vi er ikke kommet det til livs men vi

forstærket vores indsats meget og det er muliggjort

af de finanslovsaftaler vi blandt andet har lavet sammen med

og vi kommer til at lave meget mere sammen er jeg sikker på fordi problemerne fortsat findes vi har øget brugen af arbejdsklausuler blandt andet ved at kræve at statslige selskaber skal bruge arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge og anlægsprojekter ved at fjerne den tærskelværdi der tidligere var på

at det begynder at virke når skat politiet og arbejdstilsynet kan rykke i fællesskab vi har også skærpet kravene til registrering af udenlandske virksomheder vi har styrket sanktionerne på en række områder vi har styrke indsatsen på rengøringsområdet hvor vi har kunnet se der har været problemer og vi har afsat midler til at styrke indsatsen og kontrollen i forhold til den

ulovlige cabotagekørsel på godsområdet lige før påske

regeringen så ydermere ud med en reform af international rekruttering hvor der også er vigtige elementer hvad angår

ikke mindst på landbrugsområdet hvor vi kan se at nogle af de ordninger der findes for tredjelandsborgere er med til at undergrave vores danske arbejdsmarked

mod social dumping jeg er selv stærk tilhænger af det derfor blev regeringen danske regioner og kl ved indgåelse af økonomiaftalerne sidste år også enige om at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle udbudskontrakter inden for bygge og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter hvor det er hensigtsmæssigt der var enighed om at der i år skulle gøre status over udbredelsen af arbejdsklausuler i forbindelse med økonomiforhandlingerne for to tusind og femten

på social dumping og brugen arbejdsklausuler og i det hele taget det at man har et lokalt ansvar for at sikre et velorganiseret dansk arbejdsmarked det var der meget mere opmærksomhed på end der har været tidligere

altså enige om at vi gerne vil bruge arbejdsklausuler og

vi har kunnet indgå en ny aftale på det her område vi har

med finanslovsaftalen for to tusind og fjorten og

i foråret enhedslisten henviser i beslutningsforslaget som vi behandler i dag til en række udsagn om at det ville være juridisk muligt ved lov at forpligte kommuner og

men det vil jo samtidig kræve at lovgiverne fastsætter grundlaget for det lønniveau

vi har jo en unik arbejdsmarkedsmodel i danmark og det er en model

både lønmodtagere og virksomheder profiterer meget meget stærkt af

altså arbejdsmarkedets parter der fastsætter løn og ikke vi politikere

den ene eller den anden side på vores arbejdsmarked at der skal lovgives

lønforhold på vores arbejdsmarked det respekterer regeringen og vi kan

ny forklaring som jeg ikke har hørt før på hvorfor ministeren ikke vil støtte lovgivningen altså det er jo selvmodsigende

vil jeg gerne bede ministeren forholde sig til

konventionens tekst blander sig jo ikke i lønfastsættelsen jeg vil gerne bede ministeren bekræfte at konventionens tekst er som vi har citeret i vores beslutningsforslag nemlig at at der skal gives løn og øvrige ansættelsesvilkår der mindst svarer til det som fremgår

inden for det pågældende fag den pågældende branche på den pågældende egn dermed har man jo defineret hvordan løn og arbejdsvilkårene

vi selv sætter i gang selv bruger skattekroner på foregår tingene på en ordentlig måde men ilo konventionen gælder jo præcis ikke lovgivningen hvad angår kommuner og regioner og det er der vi kommer ind i nogle juridiske diskussioner

jo er helt bekendt med fordi vi i fællesskab har brugt rigtig lang tid på det det ændrer ikke på den politiske tilkendegivelse fra vores side vi ønsker

brugen af arbejdsklausuler og det har vi blandt

ilo konventionen konventionen og

anvendes til kontrakter med private virksomheder der underbyder vilkår

er overenskomstmæssige i venstre er vi naturligvis enige i at social dumping skal bekæmpes men vi mener ikke at lovgivning er den rette vej frem

danske model handler jo netop om at arbejdsmarkedets parter mellem hinanden aftaler hvordan

vi politikere og det gælder sådan set alle dem der sidder nede i salen og mig selv

lægger sin klamme hånd på et enkelt område og regulerer arbejdsmarkedet

på det danske arbejdsmarked det går venstre ikke ind for samtidig betyder forslaget så også at vi kommer til at pålægge virksomhederne uforholdsmæssig store byrder

er jo navnlig kædeansvar som vil være problematisk især for de mindre virksomheder

betyder det at hovedentreprenøren på et byggeprojekt er ansvarlig for

løn og arbejdsvilkår også i udlandet altså at man eksempelvis som svensk underleverandør betaler skat

svenske statskasse i litauiske og så videre

en forskelsbehandling af danske virksomheder og så tror jeg i øvrigt også i strid med eu retten uden at være bedre bekendt med juridiske forhold end ministeren er samtidig er det også værd at tænke tanken lidt videre begynder vi

forskelsbehandle virksomheder gennem forskellige regler i danmark

kan andre eu lande gøre det samme og det betyder at dygtige danske virksomheder der er konkurrencedygtige herhjemme vil få svært ved at blive konkurrencedygtige i udlandet idet reglerne bliver anderledes arbejde i danmark skal naturligvis udføres inden for de i loven givne rammer men det er primært

de forskellige myndigheders opgave at kontrollere at loven bliver overholdt

forslag vil det kun være de største virksomheder altså storkapitalen hvis jeg må bruge enhedslistens terminologi der har ressourcerne og evnen til at kontrollere alle underleverandører ned i mindste detalje og det kan vel næppe være ideen med forslaget fra forslagsstillerne at gå et ærinde for de allerstørste virksomheder og ekskludere de mindste virksomheder fra markedet det synes jeg i hvert fald ikke er særlig sympatisk

at regningen for den her ulige konkurrencesituation yderligere bureaukratiske omkostninger og så videre ender et sted som den plejer hos forbrugeren og derigennem hos samfundsborgerne kort sagt

personligt synes jeg at det forslag man

til politik hvor man gerne vil stoppe verden og hoppe af jeg tror at vi i stedet for

et gennemsigtigt system virksomheder der bliver registreret i rut arbejdstilsyn skattemyndighed og fagforeninger der hjælper med at kontrollere at forhold på det danske arbejdsmarked

bliver reguleret og at folk ikke bliver underbetalt jeg har tillid til arbejdsmarkedets parter jeg har tillid til dansk byggeri jeg har tillid til de forskellige faglige organisationer og jeg mener ikke og venstre mener ikke at yderligere lovgivning på området er vejen frem

krav om at man skal aflønne sådan som ordføreren fra sf citerede det er jo det der står i konventionen at

det normale danske niveau som fremgår af overenskomsterne

det udelukker jo ikke nogen fra at byde skulle det endelig udelukke nogen

er det de virksomheder som vil underbyde og udføre det

ordføreren ellers siger at han er modstander af nemlig social dumping

der er ikke indløbet nogen protester fra

små håndværksmestre i den anledning tværtimod

håndværksmesteren i aarhus hvor der været en stor debat om det

gennemføre det ved lov og pålægge kommunerne det ved lov hvordan vil ordføreren så sikre at skatteydernes penge ikke bliver misbrugt til social dumping hvordan vil

at alle kommuner i det her land stiller krav om ordentlige

bygherrer følger de råd som dansk byggeri har udgivet under overskriften byg uden bøvl

man at etablere en byggeorganisation hvor kommuner bygherrer løbende holder byggemøder med de faglige parter og sikrer at ingen bliver underbudt og at alle regler bliver overholdt som jeg sagde i min tale og

arbejdsmarkedet og dermed reducere den indflydelse

ligesom den ikke udelukker en kommune fra at entrere

den meget ofte udstationerede virksomhed fra et andet eu land som

en langt langt lavere ydelse til deres medarbejdere end normale sunde danske virksomheder gør så mit spørgsmål er igen hvordan vil ordføreren forhindre at borgernes skattekroner bliver brugt til social dumping

og hvis ordføreren ikke kan komme med et meget konkret eksempel på hvad der så skulle løse det problem

må vi bare konkludere at ordføreren

melder sig ind i arbejdsgiverorganisationer og

det er godt nok er det naturligvis uheldigt men jeg mener ikke at

gøre op med den måde driver vores arbejdsmarked på og begynde at lovgive det er en bane uden ende og det vil betyde at vi gang på gang herinde skal til at detailregulere den måde arbejdsmarkedet fungerer på det tror jeg ikke er i arbejdstagernes interesse

heller ikke i arbejdsgivernes interesse og frem for alt vil

interesse at gennemføre det forslag som vil pålægge virksomhederne ualmindelig store omkostninger

det primært er de store virksomheder der kan få glæde og gavn

transaktionsomkostning hvis de skal være ansvarlige for hvad underentreprenører eventuelt fra udlandet gør og ikke gør og hvis

kontrollere deres skatteforhold deres omkostningsforhold deres betalingsforhold det tror jeg

jeg ved det bliver dyrt og det påpeger flere af parterne også så der ligger omkostningen konkret det vil betyde at de danske skatteborgere

mindre service og mindre ud af skattekronerne det kan umuligt være enhedslistens politik eller er

det vel ganske fornuftigt at den der byder ud siger at

bragt i orden og der er vel heller ikke noget forkert i at sige at

i fællesskab fremme at det er seriøse arbejdsgivere der

som kommer til fadet og så må de andre vente til at de kan finde ud af at være

men det er jo en generel forskel i den tilgang vi har til politik de to ordførere der har har ytret korte bemærkninger mener vi skal lovgive jeg mener at vi skal lægge ansvaret decentralt jeg mener at vi skal sørge for at kommunerne vælger de leverandører og bygherrer der gør det ordentligt

men der er vel ikke noget forkert i at underbyde overenskomstmæssige vilkår på et arbejdsmarked hvor aftalerne er private det er jo ekstremt liberalt

så jeg vil bare lige høre om det virkelig er ordførerens holdning at hvis man sælger et produkt til under overenskomstmæssige vilkår så er det at underbyde

danske model bygger blandt andet på at det arbejde der udføres i danmark skal foregå på danske løn og ansættelsesvilkår

offentliges særlige rolle at sikre ordnede forhold så der ikke benyttes underbetalt udenlandsk arbejdskraft ved udførelse af

offentlige bygge og anlægsprojekter social dumping er et alvorligt problem

socialdemokrater vil gøre alt for at stoppe vel at mærke inden for de parlamentariske rammer regeringen er i en konstant dialog med arbejdsmarkedets parter om hvordan vi bedst muligt bekæmper social dumping

mange initiativer som skal begrænse og bekæmpe social dumping i danmark herunder benyttelse af arbejdsklausuler på statslige arbejdspladser og byggerier den tidligere tærskelværdi på syv og tredive million kroner for brug af arbejdsklausuler på de statslige bygge og anlægsopgaver

er blevet fjernet og det betyder at alle statslige myndigheder skal benytte arbejdsklausuler ved alle udbud på bygge og anlægsområdet og ikke udelukkende ved opgaver over tærskelværdien som tidligere

indført et krav om at flere statslige selskaber skal benytte arbejdsklausuler ved udbud af bygge og anlægsopgaver vi har endvidere i øvrigt i et godt samarbejde med enhedslisten medvirket til en styrkelse af arbejdstilsynet og en styrket myndighedsindsats det alt sammen med fokus på at bekæmpe social dumping ved blandt andet at sikre at udenlandske virksomheder lever op til de danske regler om arbejdsmiljø og registrering i rut det er bare eksempler på nogle af de tiltag fra vores side som skal sikre et mere fair arbejdsmarked og vi skal selvfølgelig fortsætte den linje og bekæmpe social dumping hvor vi kan i socialdemokratiet mener vi at den udvidede brug af kontrol og arbejdsklausuler er effektive værktøjer mod social dumping så langt er vi enige med enhedslisten

men den model som foreslås her

som ministeren også redegjorde for kræve et lovfastsat lønniveau og

og det er efter vores opfattelse et brud på på den decentrale styring af kommunerne så vel som på den danske model hvor parterne aftaler løn og arbejdsvilkår det betyder ikke at vi ikke ønsker kædeansvar i kommunerne men vi ønsker at sådanne tiltag falder inden for

det vil sige at socialdemokraterne

ved flere lejligheder har udtrykt sig positivt

kædeansvar i kommunerne men vi vil ikke støtte op

om en underminering af den decentrale styring og den danske model

jeg er orienteret er det heller ikke noget som hverken lo

eller kl har efterspurgt så derfor kan socialdemokraterne ikke

i udbudsmaterialet der forlanger at man følger gældende regler ligesom vi gør

ser venstrekommuner og liberal alliance kommuner

halehæng til udviklingen og dér konkurrerer på ulige vilkår som de jo er helt vilde med de synes at man skal konkurrere på unfair vilkår

at man laver nogle fælles retningslinjer sådan

ordentlige regler det antaster overhovedet ikke

som spørgeren refererer til altså med venstreborgmestre der kan have en interesse i ikke at have klausuler

virkning på deres eget arbejdsmarked de mennesker som bor i de kommuner og som måske skal have arbejde på nogle

vil jo være udsat for løntrykkeri og alt muligt andet

sådan at man ikke sørger for at have styr på tingene så derfor har jeg

en forventning om at kommunerne og regionerne helt frivilligt

hvor man så følger de bedste kommuner og siger

nu har vi set at det kan lade sig gøre i de gode kommuner så bør det også kunne

borgerlige kommuner hvor man selvfølgelig helst vil fifle lidt med tingene men vi er jo nødt til at have dem på plads på en eller anden måde tallene viser at det ikke er

en debat også ude i den enkelte kommune om hvordan

man håndterer det her jeg noterede mig jo at der var en række af

en del af deres valgkampagne netop at

har diskussionen og tydeliggør at der er en problemstilling man skal forholde sig til

styre det og aftale

synes også vi skal sige at skal man have arbejdsklausuler

beløb før man indfører arbejdsklausuler ellers

være lidt for vanskeligt

hindrer nogle gode danske virksomheder i at byde ind på opgaverne ved at indlægge arbejdsklausuler det tror jeg så heller ikke lige er hensigten

i den forbindelse kigge på

vil komme til at fungere ude i i kommunerne vil det

de burde kunne gå ind at sige

være behov for at indlægge en arbejdsklausul det er måske det man skal

nogle kommuner der træder helt ved siden af

den danske lovgivning jeg tror ikke at det som sådan

med kædeansvar

jo meldt ud at vi er klar til at se på et begrænset kædeansvar men jeg opfatter det

kædeansvar i sin fulde udstrækning

af derfor derfor kræver det også en definition af

egentlig går ud på men som det

ligger her kan dansk folkeparti ikke støtte forslaget vi vil gerne være

hvordan vi kan stramme op og om

andre tiltag der skal til for at hindre udenlandske virksomheder i at underbyde

er virksomheder med danske ansatte der går ind og underbyder i den

er mere et spørgsmål om hvordan vi hindrer at udenlandske virksomheder der kan dumpe priserne og og den slags

jeg har ikke nogen tal på hvor mange danske virksomheder der egentlig går ind og

går ind og laver social dumping det tror

derfor er det en anden vej vi nok skal gå for at hindre at de virksomheder i det hele taget kommer til at byde på opgaver men som det ser ud nu og her

skal konkurrere på lige vilkår når det drejer sig om løn og ansættelsesvilkår

der ikke er noget firma der må få en kontrakt

hvis det er sådan at herre finn sørensen siger

gode danske firmaer der ikke har overenskomst

ud på

om hvad lønnen skal være der står hvilket

det er klart beskrevet i konventionen så vil ordføreren ikke gerne forklare mig

medføre at man er nødt til at lovgive om

med jeg falder over at

så noget galt med de kommuner der har reguleret det de har gjort præcis det samme nemlig sagt at de her regler skal gælde

næsten enigt byråd der har stemt for

det er det fuldstændig galt at de her kommuner

har gjort det er det fuldstændig galt at staten forlanger

vi for eksempel skal sige til kommunerne

være med at tage det så alvorligt jeg mener

virksomhederne der må være en grænse enten betaler man skat eller

giver lidt rabat til de små virksomheder

vil

andre virksomheder

kunne det være oplagt

der skulle være et eller andet mindstebeløb

er ansat eller engageret af en virksomhed

staten har jo heller ikke været for god og det

heller ikke vi har jo set at folketinget har brugt udenlandske arbejdsgivere der ikke var alt for fine i kanten så

godt være at man skulle kigge lidt på hvordan man bruger det men den bedste løsning

kunne arbejde men også at kunne agere under fair konkurrence

det er også de vilkår vi skal sikre at danske lønmodtagere har derfor er det også

det er et tema

også derfor at regeringen har handlet på det ved at investere i kampen mod social dumping det har vi gjort på forskellige måder det har beskæftigelsesministeren været inde på og det har min gode kollega

jeg vil ikke ridse alle forslagene op

er klart at der skal et styrket myndighedssamarbejde til virksomhederne skal have

skal de mærke presset fra myndighederne det der er hele kunsten i kampen mod social dumping og

er at finde balancen mellem kampen mod social dumping og så hensynet til konkurrenceevne og fri bevægelighed jeg mener at regeringen kommer meget meget tæt på den balance

rigtig glad for for nu at tale om

indgået nogle ganske fornuftige aftaler

udbredt rundtomkring i det danske land

om at agere ud fra hensynet til det kommunale selvstyre og

til de juridiske ting som enhedslisten

så ja tak til kampen mod social dumping ja tak til yderligere initiativer i kampen mod social dumping men nej tak til

ordføreren jo forklare mig hvorfor det er et indgreb i den danske model at lave det

at følge konventionens bestemmelser

når staten er pålagt at følge konventionens

at det ikke står bøjet i neon i

forslag men det vil ikke desto mindre være konsekvensen af

argumentet om det kommunale selvstyre begge ting er meget vigtige for mig og det er vigtigt for mig at undgå en glidebane hen imod en afmontering danske model det troede

forlanger at kommunerne som helhed skal have arbejdsklausuler hvorfor det så et indgreb i den fri forhandlingsret jeg tror ikke på ordførerens snak om at man vil være med til at lave noget mod social dumping

ikke det der er kernen kernen er at vores opfattelse er at vi som lovgivere bliver nødt til også at fastsætte lønvilkår og arbejdsvilkår hvis vi

men det underminerer jo samtidig de danske firmaer der gerne vil følge reglerne den slags arbejdsgivere har vi da heldigvis også nogle af og de bliver jo så i virkeligheden udsat for en urimelig konkurrence når der kommer firmaer fra udlandet

det er den alvorlige baggrund for at vi må gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe social dumping jeg synes det er meget meget glædeligt at den danske stat som det har været omtalt nogle gange her i debatten altid kræver at sædvanlige danske løn og arbejdsforhold skal overholdes når man udbyder et arbejde siden valget i to tusind og elleve

at skatteborgernes penge bliver anvendt til social dumping derfor støtter sf enhedslistens forslag om at alle kommuner skal pålægges

kræve danske løn og arbejdsforhold så er der en lille teknisk juridisk detalje til sidst som jeg vil nævne enhedslisten skriver i forslaget at reglen

skal gælde for virksomheder der er afhængige af offentligt

afhængige af offentligt tilskud er nok lidt uklar og åben for nogle fortolkninger tror jeg men hvis der for eksempel

bliver tænkt på selvejende institutioner der for eksempel får fem og halvfems procent af deres indtægter fra det offentlige så er vi i sf helt enige i sigtet med forslaget men jeg tror at det skal defineres lidt skarpere hvad det er der bliver tænkt på

en lille detalje i den store sammenhæng

end markedsprisen for gør man det bruger man nogle penge

også noget sludder når ordføreren siger

hvis en kommune sparer nogle penge fordi den køber det bedste produkt til den bedste pris så har kommunen nogle penge som den kan bruge til andre formål

kan bruge nogle penge nogle andre steder i den kommunale forvaltning som også skaber nogle arbejdspladser så det er jo helt grundlæggende noget sludder og et udtryk for at man ikke forstår ret basale mekanismer i en økonomi når man siger at det koster arbejdspladser at en kommune ikke køber det bedste produkt til den bedste

de angiver niveauet for hvad der er rimeligt at folk får i løn sådan at man i øvrigt kan betale de udgifter som man har

og ens indtægt skal jo ses i forhold til

er prisniveauet i det pågældende land i det her tilfælde

jeg vil anbefale herre joachim b olsen at spørge en række små håndværksmestre som gerne vil følge reglerne

når der kommer nogle udenlandske firmaer som går imod de danske regler og

at deres job og deres virksomheder forsvinder

til overenskomstmæssige lønninger fem og halvfjerds procent af alle østarbejderne er dækket af en overenskomst på da

to og firs procent mod fem og firs procent

det ændrer ikke ved den pointe at

den danske model er god men den danske model bygger på at overenskomster er private og kun gælder for dem som har tiltrådt dem og der er ikke noget forkert i at en kommune som administrerer skatteborgernes penge går efter at få det bedste produkt til den bedste pris det vil meget ofte være en dansk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed som også har lønninger der ligger over dansk overenskomstmæssig løn fordi lønnen er et udtryk for produktiviteten

er der et eksempel ovre fra mit eget område i det østjyske med nogle kvinder som faktisk har fået

helt ned til fyrre kroner i timen så det er

en hel del eksempler på og det er

det er et kæmpe problem og det er derfor at det er rimeligt at man kræver danske løn og arbejdsvilkår og her taler vi altså

der skal udbyde et arbejde jeg vil gerne understrege det som jeg også nævnte tidligere at i ilo konventionen står

der står at det skal være sædvanlige løn og arbejdsvilkår i den egn hvor arbejdet udføres det vil så i praksis være en overenskomstmæssig løn men der står

ikke ordet overenskomst og det tror jeg da at

der er nogle ting man taler om internt på nogle regeringsmøder og der

visse synspunkter som vi nu også kan sige offentligt og det gør vi så

skal der selvfølgelig laves et grundigt juridisk arbejde hvor man også kunne drøfte det synspunkt som herre bent bøgsted trak

måske skal være en eller anden bagatelgrænse for hvor kravet om arbejdsklausulen skal gælde altså

en opgave til tusind kroner er det måske nok ret meget maskineri at sætte i

udarbejde et konkret lovforslag men bare for at tilkendegive

er enig i den

sker der også det at der netop kommer flere penge i de offentlige kasser for så bliver der betalt en højere skat

i virkeligheden forholder sig sådan at det ville være en god forretning

det er meget vigtigt at vi bevarer det kommunale selvstyre forstået som retten til at underbetale folk

underminere danske firmaer underminere danske håndværksmestre og underminere de murer

stor forskel på det konservative folkeparti og på socialistisk folkeparti

ret til underbetaling synes jeg ikke er den rigtige anvendelse

bestilleransvar kædeansvar og det stemte sf nej til

er verdens bedste idé og man står og slår løs på trommer og jeg ved ikke hvad

anden form for meningsfuldhed

man siger når man er i regering

fra at der skal være grænsebomme

under den sidste del af den borgerlige

jeg mener ikke det er ukendt inden for det politiske liv at der er ting som man afhængig af hvilken placering man har

man jo i forskellige former for

hvor man så når frem til nogle konklusioner

positivt så er det ikke altid at man heller ikke som parti kan få hele sit principprogram opfyldt det er måske endda sjældent men vi har det altså sådan at i sf ligesom de konservative plejer at sige nemlig at det er borgerlige stemmer der arbejder

det fremskridt der skete da man udvidede med statslige selskaber til dem

skal bruge arbejdsklausuler betragter vi som et

man må slå fast at det enkelte parti har nogle grundholdninger man arbejder for dem og

formålet er at forhindre private virksomheder i at underbyde som der står på vilkår der ikke er på overenskomstmæssige vilkår men det er naturligvis ikke underbud at være billigere end de overenskomstmæssige vilkår man henviser i beslutningsforslaget til ilo konvention nummer fire og halvfems men man går langt ud over konventionen med dette forslag der er faktisk tale om en væsentlig udvidelse ilo konvention nummer fire og halvfems handler om centrale myndigheder og det vil i praksis sige staten men med det her beslutningsforslag vil sociale klausuler skulle gælde for for eksempel danmarks radio private børnehaver eller huset zornig

bekendt får væsentlig støtte fra staten der står jo i beslutningsforslaget at det handler om at man er afhængige af offentlige tilskud det her beslutningsforslag er et opgør med den danske model i danmark er overenskomster private de gælder kun og kun for dem som har tiltrådt dem enhedslistens forslag vil betyde at en dansk virksomhed uden overenskomst eller med en kristelig overenskomst ville blive påduttet lo vilkår det understreger at dette forslag er et brud med den danske model det er et udtryk for at man vil blæse og have mel i munden enhedslisten og sikkert dele af fagbevægelsen vil have private overenskomster men de vil have politikernes hjælp til at udbrede dem

så har det været diskuteret om

noget om overenskomster i beslutningsforslaget men det gør der så vidt jeg kan læse mig frem til der står i beslutningsforslaget at arbejdsklausulen betyder at der skal stilles krav til den private virksomhed om at de ansatte er sikret løn herunder særlige ydelser arbejdstid og andre arbejdsvilkår som ikke er mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn hvor arbejdet udføres som disse vilkår er beskrevet i kollektive overenskomster

for alle offentlige kontrakter

på bygge og anlægsområdet hvorfor skal de så ikke gælde når det offentlige

i udlandet for eksempel i kina eller

skal vi så også forlange danske overenskomster og danske lønninger i kina og

man køber computere eller andre ting

jeg synes det her er et dybt usympatisk forslag og jeg synes det er en fuldstændig forkert præmis at påstå at det er til fordel for skatteborgerne at man køber det produkt

af en bestemt aftale

en bestemt overenskomst i stedet for at man køber det produkt der er bedst og billigst gør man det får man en økonomi hvor ressourcerne bliver brugt mest effektivt og det er til gavn for det store flertal af danskere vi kan derfor ikke støtte

at der skal være en overenskomst for at man kan få en kontrakt med det offentlige det er der ikke i ilo konventionen det er der heller ikke i vores beslutningsforslag det vil

skal han citere det sted hvor der står at det er en betingelse at der er en

er en overenskomst

som gerne ser at der er ens basiskrav når de byder på offentlige opgaver sådan at de

hvem der er bedst til at udføre opgaven hvem der er bedst til at planlægge arbejdsopgaven hvem der er bedst til at levere den bedste kvalitet i stedet for at skulle konkurrere på alle mulige ting som de ikke er

jeg vil gerne konkurrere på alle parametre på en gang for jeg

om ordføreren nogen sinde har hørt at man kan købe for billigt til sidst vil

om om liberal alliance støtter ilo fire og halvfems reglerne og om i la overhovedet er enige i at det er okay at vi har noget der hedder ilo regler

byder man på den i den forstand at man tilbyder en serviceydelse til den bedste pris og den bedste kvalitet og pris og kvalitet hænger sammen og derfor er det jo en opgave for indkøberne ikke bare at tage det tilbud der er billigst men også det der er til den bedste kvalitet det er det det handler om

arbejdsgivere som gerne vil

fra andre arbejdsgivere og fra andre virksomheder som kommer udefra

om at bekæmpe social dumping men vi mener ikke at forslaget styrker den danske model tværtimod

flere hovedargumenter mod de her arbejdsklausuler der er nævnt det eu retlige der er nævnt det økonomiske og der er også nævnt det systemmæssige og det vil jo blive dyrere for offentlige myndigheder hvis enhedslistens forslag vedtages det er blandt andet sådan at det bliver vanskeligere at konkurrere om arbejdskraften og at når det skal foregå på

vil det blive dyrere for det offentlige og regningen kan kun ende ét sted dertil kommer også at især små virksomheder vil skulle betale for det her forslag de vil blive frataget

større virksomheder som har nogle stordriftsfordele og hvor de ikke kan byde ind

små virksomheder dertil kommer også

op til fagbevægelsen og arbejdsgiverne at sætte rammer for løn og arbejdsvilkår inden for de danske regler

set tilhængere af som konservative ønsker vi at værne om den danske model fordi der jo er en tradition for at arbejdsmarkedet netop bygger på de her aftaler derfor vil forslaget

netop vil regulere et område som hidtil har været ureguleret alene på den baggrund

handler i høj grad også om det kommunale selvstyre

vil man netop sikre at det kommunale selvstyre bliver udfordret fordi

om arbejdsklausuler som enhver kommune

at noget er i strid med eu retten så er de konservative enige i det jeg synes ikke det er det vi har hørt i diskussionen om børnechecken nå spøg til side vil ordføreren ikke nok forklare mig hvad problemet

tiltrådt ilo konventionen i nitten fem og halvtreds

blev medlem af ef

at de mente at den her konventionstiltrædelse var i strid med

efs principper hvis det var sådan at man

ef har ikke dengang sagt at den stred mod noget

den her konvention og praktiseringen af den er i strid med eu retten og der vil jeg da gerne høre den konservative

det så sådan at ordføreren mener at det er meget vigtigt for det kommunale selvstyre at man har retten til at underbetale folk

gældende lønninger efter de danske overenskomster er det en meget vigtig ret for de konservative og hvad med de håndværksmestre som føler sig udkonkurreret af udenlandske firmaer som

tænker de konservative ikke på dem det troede jeg faktisk man gjorde

ikke er underbud at være billigere end overenskomstmæssige vilkår at være en lille tømrervirksomhed som sætter priserne

stort firma er da ikke social dumping

at have mulighed for at udøve sin forretning

formode hvorfor er statens arbejdsklausuler som vi jo bruger i vid udstrækning

ikke i strid med eu retten hvis de er det

altså vigtigt at vi diskuterer den politiske substans

sammen er med til at fastsætte de vilkår og spilleregler der er på det danske arbejdsmarked at vedtage sådan et beslutningsforslag

en kile ind i den proces som man almindeligvis benytter sig af på det danske arbejdsmarked

så at begynde at vikle det ind i noget juridisk

københavns kommune silkeborg kommune eller

eller en række kommuner individuelt beslutter

lave arbejdsklausuler i deres udbudsmateriale og i deres kontrakter så er det ikke i strid med den danske model hvorfor i alverden er det så i strid med den danske model at

at kommunerne over en kam skal have i deres udbudsmateriale jeg forstår det ikke for det rører jo ikke ved lovgivningen det er en ilo konvention som vi lever med i forvejen vi præciserer bare at det skal ind i udbudsmaterialet

og komme med nogle juridiske betragtninger jeg har i hvert fald ikke den faglige ballast det jeg har noteret mig

i min tale er jo at finansministeren med

bedes lige bemærke at der ikke gik ret lang tid så måtte finansministeren æde den bemærkning

desværre åd han ikke også bemærkningen

at det ville være i strid med konkurrenceevnen eller til skade for konkurrenceevnen så det mener han jo nok fortsat desværre efter at adskillige ordførere specielt fra den borgerlige fløj har gjort hvad de kunne for at forplumre den her debat

nok nødvendigt at forklare hvad det her forslag går ud på

at det ganske enkelt handler om at vi ved en lovgivning pålægger regioner og kommuner og alle offentlige myndigheder og virksomheder at følge nøjagtig de samme forpligtelser som staten og statslige

der ikke er i konkurrence er forpligtet til at følge nemlig de forpligtelser der fremgår af ilo konvention fire og halvfems som danmark ratificerede i nitten fem og halvtreds og som handler om at når

stille krav om at løn og ansættelsesvilkår

svarer til det der fremgår af overenskomster ogeller af lovgivning og voldgifter for det pågældende fag i den pågældende branche på den pågældende egn det er det som den konvention siger

hvad er formålet formålet er at sikre at ikke så meget som en eneste skattekrone bliver brugt til social dumping det vil sige

skrive kontrakter med private virksomheder der underbyder den regel som er beskrevet i ilo konventionen og som i dag gælder for staten og statslige virksomheder der ikke er i konkurrence det er det forslaget

enhedslisten mener ikke at det kommunale selvstyre skal fortolkes på den måde at regioner og kommuner

man gerne vil have de konkrete eksempler kan man gå ind på 3fs hjemmeside underbetaltdk hvor

alle disse mange konkrete eksempler er listet op

fuldstændig malplaceret at argumentere med det kommunale selvstyre her hvad er det for et selvstyre som går ud på at man skal have lov til at dumpe lønningerne i danmark oven i købet for skatteydernes kroner det er vist ikke det har været meningen med det kommunale selvstyre

nu hiver det kommunale selvstyre frem og siger

tilhængere af en budgetlov der lægger kommunerne i et økonomisk jerngreb af en skattelovgivning der forhindrer kommunerne i frit at fastsætte skatterne som de nu har lyst til der er tilhængere af en budgetlov som indebærer nogle benhårde sanktioner over for de kommuner

overskride de

det virker ærlig talt lidt hult at tale om kommunalt selvstyre i den forbindelse forløbet her viser at det er nødvendigt med lovgivning hvis vi skal sikre at skatteydernes penge ikke bliver brugt til social dumping i vores beslutningsforslag har vi refereret de undersøgelser der er tilgængelige indtil nu som 3f har lavet og som beskæftigelsesministeriet selv har lavet

os nu sige det venligt langtfra er alle kommuner

bruger de bestemmelser

noget krav om at der skal være en overenskomst herre eigil andersen har citeret teksten i konventionen men jeg vil gerne gøre det igen for endnu en gang at dokumentere at der for det første ikke er noget krav om en overenskomst

det andet heller ikke er nogen indblanding i arbejdsmarkedets parters ret til frit at forhandle og aftale løn og ansættelsesvilkår for det som klausulen siger er jo at der skal stilles krav til en privat virksomhed om at de ansatte er sikret

som ikke er mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på

så henviser konventionen til hvordan disse vilkår er beskrevet

ifølge det her beslutningsforslag

det er jo det geniale ved den her konvention

i fuld overensstemmelse med ilos tankegang om arbejdsmarkedets parters ret til frit at aftale overenskomster det er stadig væk dem der lægger niveauet

så er der nogle der siger at det er i strid med konventionen at vi nu vil pålægge regioner og kommuner

anvende den nej det fremgår klart af konventionen at man kan beslutte i hvilket omfang konventionens

ud over det statslige niveau

for alle offentlige myndigheder

til debatten det kommer jo ikke bag på mig at de borgerlige går imod et sådant forslag det

bag på mig at de pludselig viser en overdreven omsorg omsorg for den danske overenskomstmodel og forsøger

forplumre debatten som om vi griber ind i den model men egentlig er det mærkeligt og kortsynet for borgerlige partier plejer også gerne at varetage små danske lokale håndværksmestres interesser og det er det man gør med sådan

det sikrer nemlig at udenlandske virksomheder ikke kan komme hertil og konkurrere på prisen på løn og ansættelsesvilkår men det er det der sker og som gør at mange danske håndværksmestre bliver udkonkurreret til regeringspartiernes

må jeg sige at den er besynderlig man opfinder en forudsætning som ikke findes

hvis vi vedtager jeres betyder det at

skal gå ind og skrive i loven hvad lønnen skal være nu har vi spurgt ministeren vi har spurgt regeringspartiernes ordførere

derfor må vi jo bare konkludere at man har opfundet en dårlig

undskyldning fordi man ikke vil tage det skridt at pålægge regioner og kommuner den her helt naturlige forpligtelse der kan selvfølgelig være den forklaring at ministeren

fra beskæftigelsesministeriet i de notater der er tilgængelige og de svar der er tilgængelige på spørgsmål vi har stillet

lovgive om lønnens størrelse så må jeg bare sige at ministeriet indtil nu ikke har præsenteret noget notat der forklarer hvorfor det skulle forholde sig sådan vi har heller ikke her fra talerstolen i dag kunnet få en forklaring på hvorfor det skulle forholde sig sådan tværtimod har vi i vores beslutningsforslag jo citeret hvad beskæftigelsesministeriet indtil nu har skrevet

der er intet i det der underbygger den

hvis det virkelig er ministeriets opfattelse at eu retten bestemmer hvordan vi skal anvende ilo konvention fire og halvfems på trods af den tidligere beskæftigelsesminister

jeg selvfølgelig frem til at ministeren kommer og forklarer os det jeg udfordrer gerne ministeren

forklare os hvordan det her hænger sammen så vi får lidt bedre mulighed end vi fik i første omgang

spørge ind til det

vores forslag og på den måde sikre at ingen skattekroner bliver misbrugt til løndumping hvordan vil man så gøre det det har vi heller ikke fået noget svar på hvis vi kunne få et sådant svar kunne der måske komme en konstruktiv dialog

arbejdsmarkedets parters ret til frit at forhandle løn og ansættelsesvilkår eller

er der stadig væk også selv om det her

som udbydes af virksomheder som er dækket af en overenskomst nogle gange vurderer man måske at det

ikke købe det produkt for man skal selvfølgelig købe det bedste og billigste produkt så kommunen bruger ressourcerne bedst sparer nogle penge

så de penge kan bruges på andre ting for eksempel ældrehjælp

meget klart tilkendegive at i kampen mod social dumping står enhedslisten og regeringen fuldstændig sammen det er os der i fællesskab har fået etableret det unikke samarbejde mellem skat politi og arbejdstilsyn det er os der har skærpet sanktionerne det er os der har styrket kontrollen det er os der

fået etableret et meget meget bedre fundament for at bekæmpe social

problem for vores arbejdsmarked at der kommer både udenlandske lønmodtagere og udenlandske virksomheder hertil

det går ud over gode danske virksomheder der gerne vil overholde reglerne

set ud over os alle sammen fordi der er skat og moms der ikke bliver indbetalt

overholdt så så langt så godt

i forhold til min egen glæde over alt det

snyde og bedrage og derfor skal vi selvfølgelig være villige til også hele tiden at igangsætte

redskaber id kortet eller sikkerhedskortet er en rigtig rigtig god idé jeg er personligt stærk tilhænger af at vi får det indført

at lande en aftale med enhedslisten om at indføre et sikkerhedskort på byggeriets område ad to omgange

hvor det var på bordet

at lave en aftale desværre og vi har netop i det her forår også været i gang med forhandlinger om børnechecken

hvor der har kørt et helt spor i forhold til social dumping også her har regeringen blandt andet på opfordring fra enhedslisten en idé om et sikkerhedskort i byggeriet på bordet

en aftale endnu desværre det håber jeg vi kommer til at gøre på et tidspunkt når vi sidder ved et forhandlingsbord vil det også

på byggeriets område for det vil være godt

om de folk der går og arbejder

så jeg kan jo spørge lidt polemisk hvorfor skal en aftale om det være betinget af at enhedslisten stemmer for regeringens lovforslag om børnechecken det er sådan set det ministeren skal forklare

det et sikkerhedskort det kan også havde andre udformninger at det er en god idé

herre finn sørensen siger at det er blevet efterlyst af byggeriets folk igennem længere tid

har man kortet er det fordi

her på ordentlige vilkår med hvad dertil hører alt afhængigt af hvad vi lægger ind i

ja så skal alarmklokkerne ringe derfor

at det her er noget jeg håber vi kan håndtere i fællesskab det gælder for så vidt også

at udbrede brugen af arbejdsklausuler for det

det må da være i alles interesse at vi gør hvad vi kan i fællesskab i folketinget for at fremme

og for at sikre at de danske virksomheder og udenlandske virksomheder

konkurrere på ordentlige vilkår får muligheden for det

at vi så samtidig kan sætte foden ned over for dem der enten undergraver vores velfærdssamfund i det hele taget eller ikke tager sig ordentligt af lønmodtagerne ofte

meget meget let gennemskueligt og gennemsigtigt om de mennesker der går på byggepladserne er på ordentlige vilkår al den stund at jeg er meget meget stærk tilhænger af et velorganiseret

jeg selvfølgelig også sådan et forslag med med interesse og jeg synes man skal passe en lille smule på med at kravle alt for højt op i i det ideologiske træ

det

moderne samarbejdsvanskeligheder idet det jo fremkommer i debatten at man ofte har været ved at vedtage et id kort

det noterer vi os i venstre med tilfredshed da vi selvfølgelig er imod id kortet som tidligere sagt i min korte bemærkning

indeholder beslutningsforslaget en bestemmelse om at indføre et id kort hvor personer ansat i byggebranchen skal opgive navn nationalitet skatteoplysninger og formålet med kortet

en række andre redskaber er at bekæmpe social dumping som jeg tidligere har sagt til b tre og halvfems mener vi i venstre at vi skal have ordnede forhold på det danske arbejdsmarked hvor regler overholdes og vi mener også at den danske model fungerer så fremragende at vi skal undgå overflødig lovgivning venstre mener derfor ikke at id kortet løser nogen problemer det er udelukkende ekstra bureaukrati og fjerner den fleksibilitet som vi alle sammen er så glade for på vores arbejdsmarked

siden første juli to tusind og tolv har kunnet kræve at medarbejdere på en byggeplads identificerer sig med cpr nummer og fremvisning af gyldig legitimation det mener jeg er tilstrækkeligt og jeg mener at den nødvendige kontrol er mulig at føre skulle man ønske det

venstre mener kort sagt ikke at der er behov for yderligere foranstaltninger på området vi mener at det vil medføre et administrativt arbejde både for arbejdsgiver og arbejdstager

også medføre yderligere omkostninger

som tidligere nævnt har byggebranchen jo stor fordel af at det danske arbejdsmarked er så fleksibelt

bygge og anlægsbranchen er også karakteriseret ved at der ofte er stort behov for at op og nedskalere i antallet af medarbejdere på byggepladsen ofte med få dages varsel når der ikke ifølge enhedslistens beslutningsforslag må arbejdes på en byggeplads uden

jeg vil gætte på at det kommer til at tage længere tid end en enkelt dag eller to at udstede det her id kort det vil medføre yderligere omkostninger det vil medføre forsinkelser og det vil medføre at en praktisk opbygning er en hæmsko for danske entreprenører og byggevirksomheder venstre er af den opfattelse at enhedslistens forslag til kortets indhold er meget vidtgående der er tale om en meget omfattende registrering af personfølsomme oplysninger der er omfattet af persondataloven med de seneste afsløringer omkring nets se og hør

er noget vi skal være særdeles varsomme med og ikke bare skyde det hen til en akademisk diskussion om persondatasikkerhed anvendelsen af det her id kort medfører altså en række problemstillinger i

til overholdelsen af persondataloven som bør afdækkes

påtænker at gå videre skulle

opstår en række vanskeligheder når udenlandske arbejdere skal have registreret kurser i sikkerhed idet det kan være utrolig udfordrende for danske arbejdsgivere at vurdere om kurserne kan tilsvares med sideløbende og tilsvarende uddannelse i danmark

jeg forventer derfor lange sagsbehandlingstider højere omkostninger for danske virksomheder og generelt besvær hvis enhedslistens beslutningsforslag gennemføres venstre har også noteret sig

jeg i særdeleshed at enhedslistens forslag omhandler både medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende etableret som enkeltmandsvirksomhed vi finder det meget besynderligt at enkeltmandsvirksomheder på den måde sidestilles med ansatte under et

bemærke at der i beslutningsforslaget ikke er fremsat en nærmere beskrivelse af

sanktioner man skal påføre virksomheder eller ansatte på byggepladser der ikke har de her id kort det synes jeg havde klædt forslagsstillerne

om om overvejelser omkring

her beslutningsforslag og det kunne være spændende at høre herre finn sørensen og ligestilledes bemærkninger til om det

handler om at sørge for at udenlandske arbejdere der kommer danmark skal have så svært som overhovedet muligt ved at opnå tilladelse til at arbejde i danmark for hvis det er den reelle hensigt kan man jo bare sige det i stedet for at skulle indføre alt muligt bureaukrati som et skjul for det med de bemærkninger

sted er venstre imod jeg vil bare prøve om jeg kan få en lillebitte smule saglig debat med herre jakob engel schmidt om det her jeg vil

for jeg går ud fra at han har læst jeg er nu lidt usikker når jeg hører hvordan ordføreren fremstiller

at styrke myndighedernes muligheder

sikre at vi har et godt arbejdsmiljø

at det arbejde der foregår i byggeriet sker i overensstemmelse med de regler der nu engang er omkring skat registrering af virksomheder social sikring arbejdsskadeforsikring osv kan ordføreren bekræfte at det er et godt formål og at det er det formål der er med forslaget

vil medføre yderligere omkostninger vi mener at skat har den mulighed for at kontrollere arbejdspladserne i dag som herre finn sørensen ønsker at herre finn sørensen muligvis har en række sympatiske bevæggrunde for at fremsætte forslaget medgiver jeg gerne men at herre finn sørensen møder modstand fra partiet venstre bør jo hverken komme som en overraskelse eller

jeg ved ikke om herre jakob engel schmidt selv har været på byggepladserne men der skrives dog meget om det i medierne og der synes jeg det fremgår at der er store vanskeligheder med arbejdsmiljøet det siger arbejdstilsynet i hvert fald der er store vanskeligheder i visse situationer med at kontrollere virksomheders og beskæftigedes identitet hvilket jo er nødvendigt når vi skal kontrollere om love og regler

sådan at der er en overrepræsentation af både ulykker arbejdsskader og dødsulykker på byggepladser i danmark

hvor man har mulighed for at sikre at dem der er på byggepladsen fra første dag er i stand til at bevæge sig derind uden at blive udsat for en ulykke statistikkerne siger helt klart at unge nyansatte og udenlandsk arbejdskraft er dem der er overrepræsenteret og det er også derfor der skal være fokus på dem det er

arbejdsmiljøplanen det er der fokus

et id kort eller et sikkerhedskort vil være et gevaldigt instrument i løftet i arbejdsmiljøet og

på konstruktionssteder hvor der bygges det i sig selv handler jo om sikkerhed og arbejdsgiver og arbejdstager sammen finder en model hvor man tager størst muligt ansvar for at uddanne og gøre opmærksom på de sikkerhedsrisici

trusler der kan være og det kan man jo sagtens gøre uden at man udstyrer alle danske arbejdstagere med et id kort det håber jeg ordføreren

samtidig mener jeg jo stadig væk at det er arbejdsgivers ansvar at sikre at de mennesker der bliver ansat har den nødvendige uddannelse der betyder at man ikke kommer galt af sted og at man er opmærksom på de sikkerhedstrusler og risici der findes på arbejdspladsen

indsatsen mod social dumping som et sådant kort vil have enhedslisten har jo

konsekvenserne og mulighederne i forbindelse med et sådant kort et af socialdemokraternes store mål er at skabe et velfungerende og sundt arbejdsmarked i danmark det er det som vi er valgt til

vores ansvar at bekæmpe social dumping og dårligt arbejdsmiljø regeringen har i de seneste år styrket indsatsen mod social dumping på det danske arbejdsmarked og her skal jeg blot henvise til den debat vi havde tidligere men socialdemokraterne stiller sig så også lidt uforstående over for enhedslistens forslag hvorfor lige nu enhedslisten havde jo sidste år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne mulighed for at få id kort gennemført og senest har enhedslisten under forårets forhandlinger om børnechecken endnu en gang sagt nej til et tilbud der blandt andet indeholdt indeholdt id kort

jo et behov for et id kort og derfor kan det undre at enhedslisten

ærgerligt at det ikke er lykkedes socialdemokraterne bemærker at

i enhedslistens beslutningsforslag ikke er forelagt nogen former for finansiering og det er endnu mere ærgerligt for den model for id kort

og forbundet med store omkostninger således vil etableringen af ordningen alene koste en hundrede og fire og tredive million

kan socialdemokratiet ikke støtte forslaget

jeg forstå på den debat der allerede har været

i morgen hvis det er så siger han enhedslisten skal yde noget

idé om at man ikke kan lave politik og så vedtage det man er enige om man skal vedtage noget og modparten yde noget

jo en besynderlig form for tankegang og jeg synes vi skal prøve at

at vores baglande synes det går ad helvede til med regeringen

ikke enhedslisten der skal skal have et id kort fordi enhedslisten gerne vil have det i baglommen det er arbejderne på danske byggepladser der skal have et redskab til at styre byggepladserne det er dem man skal tænke

åben for at hvis der er en situation hvor tingene kan bruges

jeg skal ikke gøre mig klog på hvor meget et id kort skal indeholde

på byggepladserne så det er ikke noget der afskrækker dansk

jakob engel schmidt lytter nu hvor han så end er gået hen det kan være han er inde

og det hele der er rigtig mange virksomheder der bruger id kort som adgangskort når man tjekker ind ellers

man ikke komme ind i bygningen og så bruger

adgangskort og til at tjekke om folk

over halvdelen af danmarks befolkning efterhånden

sidder hernede bagved har et id kort

bare tænke

har id kort for at komme ind i butikken når de

i det og det giver virksomheden en sikkerhed for at det kun er

komme ind hvis ikke man har et id kort

jeg synes vi skal kigge nærmere på det

afklarende spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet for

reelt skal indeholde jeg er heller ikke sikker på at

overblik over om det nu er fyldestgørende eller hvordan og hvorledes det kunne godt være

der er på en arbejdsplads selvfølgelig skal vi ikke kræve

men er man ansat i et firma og kommer ud

lave en stikkontakt eller skifte en vandhane det er jo ikke

er det helt store ved de her småjob småjob så lad os kigge

er det jo sådan at mine argumenter preller af på herre jakob engel schmidt har jeg lagt mærke til men det kan være at ordføreren har en lidt

og der synes jeg bare det var nogle rigtig gode argumenter der blev fremført for hvorfor det er en god idé at have sådan en kort som vi for min skyld også kan kalde et sikkerhedskort det er ligegyldigt hvad det hedder så tak for ordførerens positive indstilling til

står egentlig ikke på den liste som enhedslisten

det tror jeg egentlig ikke enhedslisten lige havde tænkt på

de burde være sådan rimelig klare i forhold

og der har været en del polemik om

skal vi heller ikke tale så meget om i hvert fald vil jeg sige at der

nogle ting i forhold til det administrative med

hvordan et sikkerhedskort eller et id kort skal designes også i forhold til økonomien i det for

få det her effektueret det koster i etablering over hundrede million kroner og i drift halvtreds million

så det er jo også ting vi skal tage med i betragtning

deltager gerne i videre drøftelser af hvordan man kan udforme et sikkerhedskort

ikke lige skal være som enhedslisten foreslår jeg undrer mig ligesom jeg gjorde

det vi har foreslået ligger ret tæt på modeller vi tidligere har drøftet og det var jo helt andre og langt mere

men at der er nogle ting der skal undersøges og så må vi jo se i hvilken sammenhæng det så eventuelt ville kunne lade sig gøre

og jeg mener da at vi ved en given lejlighed må sætte os sammen og finde ud af hvad det så

endnu en gang kvittere for den positive indstilling til at vi

finder en løsning på det og så bare den lille advarsel til ordføreren og

det andet regeringspartis ordfører lad nu være med at opfinde et eller andet som man godt ved vi er uenige om

jeg er fortaler for en ædruelig kamp mod social dumping

det handler om at finde balancen mellem

social dumping og hensynet til konkurrenceevnen og de ting tager

parter kan aftale løn og arbejdsvilkår og at der sådan

medmindre man selvfølgelig er dækket af en overenskomst

men som liberal

at frie mennesker skal være frie til at indgå frivillige kontrakter med hinanden uden at en tredjepart skal blande sig

på det danske arbejdsmarked sådan at at der er fair og ordentlige

støt ned under

er velkommen men det skal ske sådan at det er på danske betingelser efter de danske regler så kan man spørge sig selv

er der egentlig har ansvaret for den sociale dumping ja det er jo de arbejdsgivere der scorer kassen på arbejdskraft som får sulteløn og det gælder hvad enten arbejdsgiveren er en dansk landmand eller det er en dansk arbejdsgiver inden for en helt anden branche der udnytter udenlandsk arbejdskraft eller det er et udenlandsk firma fra østeuropa som kommer hertil og arbejder så er det sådan at der

en arbejdsgiver så det er arbejdsgiverne eller i hvert fald en del af arbejdsgiverne der udnytter folk og det synes jeg er vigtigt at huske i den her debat den regering der kom til efter valget i to tusind og elleve har gjort en kæmpeindsats mod social dumping der er bevilget mange flere penge til kontrol mod social dumping cirka fem hundrede

fordelt over fem år og de penge har så medvirket til at der er blevet afsat mere mandskab både hos politiet arbejdstilsynet og skat og det betyder at kontrollen er blevet langt mere effektiv

et andet eksempel på det der er sket er at bøderne for overtrædelse af reglerne er blevet forhøjet

med at de udenlandske firmaer rent faktisk eksisterer i for eksempel polen og ikke bare har en postkasse i warszava

kan man ikke nøjes med at have en postkasse i warszava og så stadig væk kalde sig et udstationeret firma

i øvrigt hverken betalt skat i polen eller i danmark så det er altså rent svindel og der er så gennemført en stribe andre ting som jeg ikke kan

nævne nu under den regering der sidder nu venstre mente at kontrollen fungerede godt nok under den gamle regering så der var ikke brug for at gøre mere har venstres fru inger støjberg sagt

det er bare ét af de punkter hvor venstre har taget grueligt fejl og jeg tror at venstre undervurderer hvor mange af venstres vælgere som i virkeligheden ser meget alvorligt på social dumping men kampen mod social dumping er ikke slut vi skal forstærke indsatsen og derfor støtter sf forslaget om at indføre id kort på byggepladserne

beskæftigelsesministeren også nævnte omfatte både danske og udenlandske bygningsarbejdere det er meget positivt at medtage kravet om en dags sikkerhedsuddannelse i det der skal være betingelsen for at man kan få kortet men det kræver så at ordningen bliver udformet inden for eus regler det vil sige inden for det der hedder anerkendelsesdirektivet men det tror jeg godt kan lade sig gøre skulle det vise sig at id kortet

kan tilpasses eus regler så vil id kortet stadig væk være et kæmpe fremskridt

personligt tror jeg at det godt kan lade sig gøre at få sikkerhedsuddannelsen med sf og enhedslisten har et stort værdifællesskab på mange punkter og det fremgår også af debatten i dag

disse id kort er så vigtige så forstår jeg ikke at enhedslisten hele to gange inden for et halvt år har sagt nej til

få kortet indført nemlig ved finanslovsforhandlingerne i november og december

meget skuffende nogle gange

man skal kende sin politiske besøgelsestid for at opnå et positivt fremskridt og id kortet har fagbevægelsen kæmpet for i en årrække

enhedslisten har svigtet fagbevægelsen i den her sag de to gange hvor man har sagt nej

blive forhøjet fra tre tusind kroner om året til seks tusind kroner om året men nuvel sket er sket jeg håber at der bliver endnu en mulighed for at få det her gennemført altså at der bliver en tredje gang hvor tilbuddet kommer frem i en forhandling

håber jeg på at tredje gang er lykkens gang for det vil være til stor hjælp i kampen mod social dumping

en mulig aftale med enhedslisten om id kort røg på gulvet det vil sige at ordføreren og ordførerens parti sagde nej til en aftale med enhedslisten om id kort i byggeriet kan ordføreren bekræfte at ordførerens parti ved de

ikke støttede enhedslistens krav om en massiv indsats imod social dumping og at ordføreren dermed forpassede muligheden for at lave en aftale om id kort ordføreren kan vælge at lade være at gå ind i polemikken jeg synes bare spørgsmålet var på sin plads når

ordføreren nogle betingelser for at vi indleder en forhandling med det samme sf

lave en aftale om id kort altså ud over at vi skal være enige om hvordan kortet skal udformes

til seks tusind kroner årligt min vurdering af de samlede tilbud som blev givet til enhedslisten er at det burde man have sagt ja til det ville sf have gjort ud fra en betragtning om at vi er socialistiske stemmer der arbejder og vi har en stor forpligtelse til at skaffe mennesker der lever her

de forbedringer der overhovedet kan lade sig gøre derfor mener jeg

det burde være sket der men vi vender blikket fremad og sf vil gerne deltage i de forhandlinger som vi bliver indbudt til

er det så ikke i vores magt at være den der

med pas eller andet med billede det må være mere end tilstrækkeligt det her lovforslag har en klar men måske skjult hensigt udlændinge skal være tydelige i landskabet og deres mangler skal udstilles her omkring majdagene kommer ordet ausweis

for byggebranchen meget nært kortet skal angiveligt give myndighederne et bedre redskab men det er højst tvivlsomt om arbejdstilsynet kan få en bedre kontrolindsats eller nedbringe antallet af arbejdsulykker det har arbejdstilsynet selv tidligere vurderet regeringens tværministerielle udvalg om modvirkning af social dumping som afgav sin meget omfangsrige rapport i oktober to tusind og tolv afviser i realiteten ideen om id kort som instrument

social dumping det sker med henvisning til eu retten men

er citeret i rapporten for udvalget har i øvrigt noteret sig at arbejdstilsynet finder det meget tvivlsomt om en id kortordning kombineret med en generel sikkerhedsuddannelse i nævneværdigt omfang vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker på bygge og anlægsområdet henset til de betydelige økonomiske omkostninger forbundet med en sådan ordning

enhedslisten besidder således åbenbart en viden som arbejdstilsynet ikke har og enhedslisten har da også undgået at nævne omkostningssiden i beslutningsforslaget der stilles ikke i forslaget krav om obligatoriske uddannelser men det er jo utvivlsomt næste krav det er et meget vidtgående krav med det her id kort og det er administrativt et stort apparat som skal sættes i gang med mange usikre punkter kortet skal

personer med enkeltmandsfirmaer i byggebranchen skal udføre arbejde på en byggeplads det må medføre at kortet skal bæres hele tiden og ikke alene på byggepladsen men også på værkstedet og til og fra arbejde ellers er det ulovlig adfærd det må jo gælde for alle det vil også sige ingeniørerne og

på kontoret og måske endda den chauffør der bringer materialer til og fra byggepladsen de skal have og bære et kort

spørge om enhedslisten har nogen opgørelse over antallet det påstås at det vil blive nemmere at få den rigtige arbejdskraft da man via kortet kender kompetencer jeg tvivler på at ansættelser foregår sådan i virkeligheden man kan spørge hvorfor enhedslisten ikke nævner om kortet kan bruges til at bekæmpe det hvide sorte arbejde som udføres af fagforeningernes egne medlemmer i weekenden og efter arbejdstid det er noget uklart hvilke oplysninger der skal være synlige og hvilke der bare ligger gemt på chippen men det er præsenteret

vedkommendes fødselsdato og køn skal vises vi kan på ingen måde støtte det her

hvis det blev vedtaget er et meget stort skridt mod et overvågningssamfund det troede vi egentlig var noget som enhedslisten også var imod men det er åbenbart kun ord og ikke noget som understøttes af de beslutningsforslag som de fremsætter her i folketinget

nemlig at det er et kort der skal bæres af alle beskæftigede i byggebranchen hvilket jo gør

at ordførerens påstand om at det her kort skulle ligge i nærheden af hvad man tidligere har set rigtig grimme historiske eksempler på er grebet ud af luften og

lægge et sådant udmærket redskab

en simpel googlesøgning kan afklare det spørgsmål så vil jeg sige at det er almindelig kendt

det sorte arbejde bliver også udført

og så spørger jeg jo bare

at bekæmpe sort arbejde eventuelt udført af medlemmer af fagbevægelsen

at det blev muligt at identificere østarbejdere og komme efter dem hvis de ikke opfylder de krav

at det handler om at sætte fokus på arbejdsskader og sådan at fordi man går rundt med et id kort er det i sig selv med til at reducere

er vi stadig væk modstandere af et sådant

det vil give en stor omkostning for virksomhederne og for myndighederne for myndighederne skal udarbejde og håndtere id kortene som i øvrigt vil kunne forfalskes og vil kunne anvendes under falske forudsætninger

et stort administrativt arbejde men modstanden mod forslaget

kommer til at hvile på symbolik nej vi ikke glade for sådan et statsligt id kort fordi vi mener at der kommer til at være tale om en åbenlys registrering og en potentiel overvågning af mennesker det byder os meget imod og derfor stemmer vi imod

er med det det står i andet afsnit

bemærkningerne id kortet har en række forskellige formål som sammen med andre tiltag kan medvirke til at bekæmpe social dumping og højne

det korte af det lange er jo at indførelsen af et sådant kort vil være et godt redskab for myndighederne

tjekke om love og regler bliver overholdt på landets byggepladser når det drejer sig om arbejdsmiljø og når det drejer sig om skat moms sociale bidrag registrering i rut

og det synes jeg heller ikke rigtig at vi har fået nogen argumenter imod så derfor må jeg jo beklage den holdning og indstilling der

for nu at sige det kort minus de radikale og som er at man overhovedet ikke ønsker at diskutere et sådant redskab hvilket jo bare bekræfter os i at

kommer konkrete forslag som virkelig vil styrke kampen på det område ja så går man imod dem

mere vil jeg sådan set ikke bruge tid på i forhold til den side af salen

regeringspartierne beskæftigelsesministeren og

den positive udmelding der er om at vi stadig væk er enige om at det vil være et godt redskab i kampen for et godt arbejdsmiljø og i kampen mod social dumping i byggesektoren

en forhandling for at finde ud af hvordan det helt konkret skal udformes

at få udformet et sådant kort og få givet myndighederne det

at komme i gang med de forhandlinger snarest muligt enhedslisten er parat og jeg håber

ser at få taget initiativ til det

der er jo ingen grund til at blande alle mulige andre forhold ind i det og hvis det er muligt at finde finansieringen til sådan et kort

skal det også undersøges og det er vores vurdering

det er også derfor jeg for ikke så længe siden opfordrede beskæftigelsesministeren til omgående at indkalde til forhandlinger

lavet en god aftale om det her og det er enhedslisten parat til

de regler til datasikkerhed og hvad der ellers måtte være som staten har ansvaret for i en sådan forbindelse

virksomhederne nogen ekstraomkostninger medmindre de ønsker at gå med ind i finansieringen hvad vi jo gerne ser de gør det kunne for eksempel være finansieringen af den fornødne uddannelse

jo noget man må drøfte med arbejdsmarkedets parter jeg vil da lige gøre ordføreren opmærksom på at man faktisk blandt arbejdsmarkedets parter i byggeriet løbende drøfter dette spørgsmål og der er jo slet ikke den store uvilje imod det

det er et kort som skal bæres af alle beskæftigede når det drejer sig om det

tage stilling til uddannelse

der også komme til at indgå et begreb som hedder merit det vil sige hvilke kvalifikationer

uanset om det er udenlandske eller

danske arbejdere det slipper man ikke udenom og det er også fornuftigt at kigge på spørgsmålet om hvilke meritter en person har på et givent

for at få en lang række kritiske bemærkninger til lovforslaget under den

minihøring der blev afholdt i folketingets retsudvalg

der har været en synes jeg ret grundig drøftelse af det forslag som som vi i dag diskuterer

lægges op til med lovforslaget er jo at govcerts og milcerts aktiviteter sammenlægges i center for cybersikkerhed

er med til at styrke hele området

retspolitik derfor er det også afgørende at sige hvad det er det her forslag tjener til forslaget tjener jo overordnet til at undgå at der kommer cyberangreb mod det danske samfund

bliver det så også muligt at der er private virksomheder der frivilligt kan tilslutte sig center for cybersikkerhed

det danske samfund som jo er et sårbart samfund i en globaliseret verden forhåbentlig kan modstå de potentielle angreb der helt sikkert vil finde sted mod vores samfundsmæssige interesser

får belyst under udvalgsbehandlingen men jeg vil da

at venstre selvfølgelig kan støtte forslaget og derfor har vi så også sagt ja til en politisk aftale som vi synes indeholder rigtig mange fornuftige elementer både i forhold til at forklare hvordan tilsynet

anden form for åbenhed om center for cybersikkerheds arbejde

afgørende også for at få en mere offentlig debat om cyberangreb

at det bliver en mere normal del af den politiske dialog

det er også vigtigt for mig i dag under førstebehandlingen at sige at venstre lægger op til at vi i forbindelse med lovforslaget selvfølgelig vil stille en lang række supplerende spørgsmål ud over de spørgsmål vi allerede har haft

for at stille under den tekniske gennemgang men ikke mindst

lave et betænkningsbidrag hvor vi ligesom gør rede for vores stilling ud over det som jeg allerede har sagt i dag men det der står tilbage er at venstre kan støtte forslaget og at vi til trods for nogle af de kritiske høringssvar der er kommet lægger afgørende vægt på at vi får oprettet center for cybersikkerhed

lovforslaget i dag afspejler

på det med åbne øjne alt andet ville jo være

og sagt at nu siger vi bare ja

oplysninger kan udveksles dansk industris advarsler

faren for industrispionage og så videre alt det vil man ignorere

kan få en rettelse men jeg kan så spørge venstres ordfører mener venstre med præciseringer

skal have præciseret hvornår man kan udveksle indsamle og registrere oplysninger som jo var noget af det eksperterne i høringen i går gik meget

men jeg synes det er vigtigt at sige her i dag at vi mener der er behov for at lave en regulering vi mener

center for cybersikkerhed vi ser faktisk med stor alvor på nogle af de udfordringer vi står over for som samfund

om senere i dag men han er jo af en lidt anden holdning end måske andre medlemmer af regeringen

stille spørgsmål plus at vi også har besluttet at vi vil lave et

betænkningsbidrag hvori vi redegør for vores stilling men det ender så med at vi synes at det her lovforslag

interessere os

imødegå i dag kan der foretages indgreb i meddelelseshemmeligheden for tilsluttede virksomheder og myndigheder nu udvides kredsen af dem der kan være med altså virksomheder og myndigheder

man kan blive midlertidigt tilsluttet og der åbnes for undersøgelse af

ramt af sikkerhedshændelser eller mistænkes for at være det

foregå inden for rammerne af det der er formålet

den her lovgivning altså at sørge for at

er formålet med al den efterretningsvirksomhed vi bedriver i danmark

at bidrage til trygheden og sikkerheden i landet

at den regulering vi har sørger for at

hænger det sammen med at efterretningsvirksomhed jo i virkeligheden både handler om effektivitet og

en effektiv opgaveløsning fordi der er nogle reelle trusler

bliver kontrolleret det mener vi så

som kommer til at fungere uafhængigt

for at blive sekretariatsbetjent af efterretningstjenesterne kommer det til at fungere uafhængigt

tror jeg kommer til at løse mange af de problemer der har været i den forbindelse på den måde synes jeg faktisk

helikopterperspektiv på reguleringen af efterretningstjenesterne i danmark lykkes

en højere grad af effektivitet og samtidig rykke fremad i

styrke kontrollen der mener jeg at det nye tilsyn er er en væsentlig del af det jeg siger

at man på det her felt har et nulsumsspil mellem tryghed og frihed

det samlede billede der står tilbage hvis man kigger på de ting vi har lavet på efterretningsområdet i løbet af de seneste par år på den baggrund skal

hvad der skal til for

borgernes personfølsomme oplysninger

problemer med det her lovforslag

på den anden side opretter et center for cybersikkerhed som har så vide kompetencer og

modstrid mellem de to ting

som jeg har forstået sagen i offentligheden og man skal ikke drage konklusioner men

som jeg forstår sagen jeg synes at det med at samle informationer hos en myndighed er noget lidt andet jeg synes igen det er vigtigt at sige at den her myndighed og efterretningstjenesterne jo skal fungere sådan at de hjælper med at betrygge det danske samfund

i spidsen for et tilsyn og han finder

efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste begynder at opbevare informationer eller foretage sig ting som ikke harmonerer med at det skal være proportionalt og nødvendigt

have indsigt nok til at gribe ind i det jeg synes at den her regulering er en konsekvens af at have den politiske grundholdning som jeg også har nemlig at det er nødvendigt at have nogle hemmeligheder

med den måde vi har fornyet

i lovgivningen

at efterse at man kun gør det får man så et tilsyn som får sit eget sekretariat i modsætning til hidtil hvor kontrollen af efterretningstjenesterne har været sekretariatsbetjent af selve efterretningstjenesterne det mener jeg er en væsentlig styrkelse af den demokratiske kontrol i spidsen for det har vi sat nogle af dem vi har er skarpest for eksempel en højesteretsdommer og jeg tror godt

der proportionalt og nødvendigt hvad der er nødvendigt for at leve op til lovgivningens formål og se efter om den aktivitet der så forefindes i den myndighed de er sat til at kontrollere passer med det

ved

og vi er meget positive over for at der nu kommer en lovregulering af centeret og dets virke sådan som det blev stillet i udsigt i fe loven fra maj to tusind og tretten vi mener ikke at lovforslaget udfordrer retssikkerheden for danske borgere men

at der er behov for yderligere præciseringer af loven

og infrastruktur mod angreb udefra et andet handler om at beskytte følsomme oplysninger om danske myndigheder virksomheder og borgere både mod angreb udefra men også mod læk indefra

adgang til og brug og navnlig muligt misbrug af data derfor rummer debatten også en iboende modsætning

vi jo allerede har været lidt inde på heroppefra på en ene side hersker der en fælles erkendelse af at vi har brug for

angreb fra fjendtlige aktører

indebærer en øget beskyttelse at vi udstyrer vores egne myndigheder med beføjelser der også involverer en grad af udfordring i forhold til privatlivets fred

kan man sende flere betjente ud på gaden man kan udstyre dem med stærkere beføjelser og våben men det bidrager jo kun til øget tryghed hvis man rent faktisk har tillid til at de bruger deres øgede beføjelser ansvarligt lad os nu være ærlige tilliden til efterretningstjenesterne er ikke på det højeste efter snowdens afsløringer afsløringerne har skabt en velbegrundet usikkerhed om tjenesternes adgang til personoplysninger og ikke mindst deres samarbejde med andre tjenester jeg vil godt sige hvad jeg også

at undersøge de konkrete mistanker men også ved at styrke den løbende kontrol der har til formål at afsløre og forebygge muligt misbrug men det må ikke betyde at vi ikke kan bruge vores efterretningstjenester effektivt til at bekæmpe alvorlige trusler mod vores privatliv og samfundets sikkerhed

at ramme med det nye center for cybersikkerhed og loven vi debatterer i dag loven skaber et samlet lovgrundlag

center for cybersikkerhed og det ophøjer en række interne retningslinjer til lov loven sikrer også at de centrale principper i offentlighedsloven forvaltningsloven og persondataloven gælder for centeret selv om centeret ligger under fe loven indeholder også restriktive regler for hvem data må videregives til og endelig

det er alt sammen noget som efter vores bedste overbevisning vil føre til en styrket retssikkerhed for borgerne samtidig med at vi sikrer en effektiv beskyttelse mod cyberangreb og cyberkriminalitet

men vi ser også frem til den videre behandling for det er klart

har fået gode svar indtil videre men vi vil kun være glade for at

er asymmetrisk krigsførelse og

en del af moderne krigsførelse og derfor

det en vigtig del af fremtidens trusselsbillede som vi er nødt til at tage

en videreførelse af den såkaldte govcert lov som blev vedtaget tusind og elleve

forsvarets efterretningstjeneste og så får man et samlet lovgrundlag

er to hensyn og enig med fru zenia stampe som jeg meget kloge betragtninger desangående

en forsvarspolitisk udfordring

hensyn vi er nødt til at tage og det er jo to hensyn der godt kan stride imod hinanden

at finde den tilstrækkelige balance mellem de to

fremsættelsen af det endelige lovforslag og

yderligere ting som det blev påpeget her og hvis man med føje kan sige at der stadig væk er problemer så lad os da se på det

også andre ordførere har sagt

præciseringer hvis der er nogle løse formuleringer

på mig lidt overdrevet set i forhold til hvad meningen

jo ikke meningen at man

velbegrundet kan hævde

sket fremskridt i

vigtigt vi arbejder videre med det her

spiller en rolle er er

efterretningstjeneste hvad får det

om man har tillid til at tilsynet

jeg sad selv i mange år i det såkaldte kontroludvalg og har

lidt erfaring med den politiske kontrol

i storbritannien jeg læste the guardian i dag og meget meget stor artikel om hvordan man i storbritannien er

at stramme op på det og der er stor diskussion

der er sket en opstramning men heldigvis lægges der også op til en revision af den her lovgivning efter tre år

vi få et erfaringsgrundlag vi så kan se på og hvis der er behov for

var problematisk var at det

lagre og bruge og registrere personfølsomme oplysninger der er behov for en stramning af definitionen af hvornår noget er en sikkerhedshændelse

det sådan noget herre holger k nielsen mener

formuleringerne i paragrafferne der skal ses på

datainfrastruktur er ekstremt vigtig for vores samfund så der skal være en beskyttelse

til de grundlæggende rettigheder man har som borger i et demokrati

samlet set er uacceptabel nok

tale om beskyttelse mod angreb fra andre lande men vi udsætter stadig væk med den her konstruktion

data for risiko for misbrug her i landet sågar blev

høringen i retsudvalget

det her skaber risiko for systematisk

lang række konkrete problemer som er blevet påpeget

handler først og fremmest om placeringen under forsvarets efterretningstjeneste

betyder at man blander civile og militære opgaver sammen det betyder at det bliver placeret under måske den myndighed i danmark som vi har allermindst indsigt i

det udvider muligheden for at behandle oplysninger om danskere

forsvarets efterretningstjenestes øvrige arbejde

jo ved hvordan andre efterretningstjenester som som danske efterretningstjenester også samarbejder med

nationale virksomheder med industrispionage

at for at beskytte danske virksomheder og offentlige institutioner

center for cybersikkerhed hvorefter forsvarets efterretningstjeneste kan give deres oplysninger videre til andre efterretningstjenester der så kan bruge dem

industrispionage mod de danske virksomheder så har vi jo aktivt

problemer med at både indhold og trafikdata må videregives til tredjemand informationer lagres og behandles uden retskendelse

udgør en såkaldt sikkerhedshændelse

menneskerettighederne det er et indgreb

privatlivets fred når man registreres

tale om en proportionalitetsafvejning som jeg

præsenteret for en hel del løsningsforslag allerede

sørges for at man ikke i så høj grad krænker

grundlæggende rettigheder og kompromitterer retssikkerheden for danske borgere

har vi fået en lang række forslag til blandt andet hvordan man kan definere en sikkerhedshændelse

også for eksempel forslag om at man indsætter en revisionsklausul jeg kan allerede nu sige at det vil enhedslisten stille ændringsforslag til vi håber selvfølgelig at andre partier der vil medvirke i

de sidste seks og tredive sekunder

vi har en stor debat lige nu i den danske offentlighed om databeskyttelse

samtlige partier har været på banen i de forgangne par uger og snakket om at der er behov for en bedre sikring af danske borgeres personfølsomme oplysninger man vil gøre alt muligt for at stramme op problemet er

præcis den samme fejltagelse igen selvfølgelig

stiger risikoen for misbrug når man samler

som det blev sagt i går er det ikke et spørgsmål om der kommer til at ske misbrug men hvornår

hvis vi har lært noget på baggrund af de mange sager der oprullet i den seneste tid

et fromt ønske et formål en hensigt altså ikke er godt nok der skal være nogle meget meget klare regler for hvordan man må bruge data

alle partier i folketinget står der på forsiden af fremsættelsestalen

fremgår af denne lov at center for cybersikkerhed er en

det er så det vi forsøger at gøre nu

senere står der så også at når man skal sikre danmark mod cyberangreb skal det ske med behørig respekt for retssikkerheden og den personlige frihed

her dilemmaerne begynder at fremtræde

om vi gør alting på den rigtige måde og om der er noget der kunne

indgået en aftale der har forbedret det her lovforslag i forhold til

ikke herske nogen tvivl om når liberal alliance ikke var parat til at indgå en aftale på daværende tidspunkt var det fordi vi gerne ville afvente den høring som var i folketingets retsudvalg i går

vi gerne vil vil have mulighed for at stille en række spørgsmål under udvalgsbehandlingen for at blive klogere på præcis

være en god idé at man ændrede det fra en evaluering til en revision det er vi i hvert fald gøre at vi om to eller tre år kunne gå ind og se

noget vi skal justere det kunne godt være en ting som kunne være interessant for os på høringen i går kom der også en del frem i forhold til spørgsmålet om definitioner altså hvad det præcis er det betyder når myndighederne har mulighed for at undersøge sikkerhedshændelser herunder cyberangreb

godt tænke os også at se på kan man få skåret definitionen

kan blive besvaret så er der spørgsmålet om tilsyn det glæder mig at

venstre vil lægge vægt på i i udvalgsbehandlingen er at man har et ordentligt tilsyn

at der er nogle fine dommere men også at der

faglige tekniske ekspertise til at forstå hvad det overhovedet man fører tilsyn med her ligger der selvfølgelig også en del af vores generelle

har gjort noget lignende i forhold til politiets efterretningstjeneste hvor man styrker

kontrol af både forsvarets og politiets

nogle af de her diskussioner der er i andre lande jeg har selv haft fornøjelsen af

at være i storbritannien og norge og hørt om hvordan de gør dér og der er helt sikkert ting vi kan lade os inspirere af fra de lande og så vidt jeg ved også fra usa

så er der spørgsmålet om

at man ikke kan gøre det på sådan sædvanlig vis men

at sikre at der er nogle garantier for at det her ikke bare kommer til at køre

vi diskuterer det som vi diskuterer

spørgsmålet om proportionalitet og spørgsmålet om

som vi også godt kunne tænke os at få nogle uddybende svar på men jeg kan se på tiden at det skal jeg komme ind på i den skriftlige del af behandlingen for at konkludere

det er en god idé at der skal være et center for cybersikkerhed vi er endnu ikke afklarede om vi synes man sikrer

få overtalt forsvarsministeren og andre til at man også kan justere nogle ting sådan

eller hacktivister hvis aktiviteter ofte er politisk motiverede og endelig er der også de militante islamister der i stigende grad er begyndt at anvende internettet til elektronisk jihad

en del af den kritiske infrastruktur som de offentlige myndigheder

altså behov for både at forebygge og afhjælpe cyberangreb det tror jeg heller ikke der er så mange

men det er jo vigtigt at få forklaret hvorfor vi har behov for at etablere en sådan teknik og et sådant center

jo stemte for blev gennemført

og den militære milcert samles i én myndighed så der sikres en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig åbnes der op for at andre virksomheder end de virksomheder der indgår i kritisk infrastruktur kan indgå på fuld eller midlertidig basis i cert hvis de har behov for beskyttelse men det er fuldt ud frivilligt om man ønsker at indgå da center for cybersikkerhed er en del af forsvarets efterretningstjeneste og dermed ikke er omfattet af persondataloven har ministeren lovforslaget forsøgt at tage højde for dette

finder anvendelse her det er vi glade for noget af det vi også er meget glade for

der bygger oven på lovforslaget og som skal være med til at sikre at vi så også følger udviklingen på området

er godt at fremhæve er blevet præciseret efter høringsrunden det er præciseret at tilslutningen til centeret er helt frivilligt det er præciseret hvad reglerne er for videregivelse af oplysninger herunder også de restriktive regler der gælder

andre end politiet herunder udenlandske efterretningstjenester det er præciseret

efterforskningen er en politiopgave

skulle centeret selv til at lave efterforskning det er ikke korrekt det er en politiopgave og det er præciseret

kan tilsluttes men det omfatter ikke kundernes internetforbindelser

øvrigt godt lovforslag der er nødvendigt for at bekæmpe cybertruslen

en høring som jeg desværre ikke havde mulighed

jeg havde andre møder og der er udsendt materiale fra

det er naturligvis klart at vi under udvalgsbehandlingen vil

for lovgivning på området og at der er fornuft i at de to myndigheder der er i

man udnytter ressourcerne bedre men vi vil selvfølgelig under

om der er ting vi har behov for at få præciseret også efter den høring der var i går vi kan støtte

det også meget vigtigt at vi i danmark har en myndighed der kan beskytte os mod cyberangreb og det er netop den opgave som center for cybersikkerhed har jeg vil derfor gerne starte med at takke for den store og brede tilslutning

jeg har naturligvis hørt bemærkningerne både fra enhedslisten og fra liberal alliance og jeg håber

de to partier vil kunne støtte forslaget

udmønter lovforslaget endvidere også en politisk aftale indgået af alle partier her i folketinget med undtagelse af enhedslisten og

det bygger jo så oven på det oprindelige udkast som har været i høring

også vigtigt for mig at sige at det er vigtige spørgsmål der naturligvis optager både virksomheder og borgere og derfor er

at der er en offentlig interesse

jeg bød det også velkommen at retsudvalget holdt en minihøring hvor man fik mulighed for at få argumenter på bordet også fra nogle der er kritiske over for lovforslaget det synes jeg er

men jeg vil også gerne sige at for mig er det lovforslag

som har en fin balance

naturligvis skal kunne beskytte danmark mod cyberangreb

skal beskytte borgerne og deres privatliv

skulle der komme noget i udvalgsbehandlingen der gør at vi kan gøre lovforslaget endnu bedre

er et rigtig godt lovforslag

med den nye lov om center for cybersikkerhed vil vi få en samlet regulering af center for cybersikkerheds virksomhed og en række vigtige regler der i dag kun findes i interne retningslinjer vil fremover være en del af loven det styrker retssikkerheden i det hele taget er der i lovforslaget stor fokus på hensynet til retssikkerheden vi sikrer at de centrale principper i offentlighedsloven forvaltningsloven og persondataloven gælder for center for cybersikkerhed også selv om de tre love ikke gælder for resten af forsvarets efterretningstjeneste og vi sikrer at der er meget restriktive regler for hvem data må videregives til fremover vil det også være det nye og styrkede tilsyn med efterretningstjenesterne der skal føre tilsyn med center for cybersikkerhed det ser jeg også som en væsentlig styrkelse af retssikkerheden

kunne tilsluttes center for cybersikkerheds særlige netsikkerhedstjeneste der hjælper myndigheder og virksomheder med at modvirke de særligt avancerede cyberangreb og tilslutningsmuligheden udvides dermed til at kunne omfatte de danske virksomheder der har vist sig at være mest udsatte for cyberangreb hvis for eksempel en ngo eller en forskningsvirksomhed kortvarigt er udsat for en alvorlig trussel kan netsikkerhedstjenesten fremover hjælpe med at imødegå den trussel hvis tjenesten

samlet set opnået en synes jeg god balance så vi på den ene side øger beskyttelsen mod cyberangreb og på den anden

sikrer at det sker med respekt for både retssikkerheden og den personlige

under forsvarets efterretningstjeneste det er alle partier i folketinget på nær enhedslisten jo enige om er en god idé og en af grundene til det det er at man i forsvarets efterretningstjeneste har en viden og nogle kompetencer der gør at man kan hjælpe et sådant center til bedst muligt at beskytte

det er sådan set meget vigtigt at vi i et lille land med begrænsede ressourcer bruger de dygtige folk vi har

sætte ind mod de angreb vi bliver udsat for samtidig med at vi har den største respekt for retssikkerheden

går på kompromis med retssikkerheden for netop principperne for offentlighedsloven forvaltningsloven og persondataloven går jo med over i forhold til loven om center for cybersikkerhed hvor vi laver en særskilt lovgivning der udelukkende gælder centeret det er ikke sådan at man bare er lukket ind og er en del af det almindelige efterretningstjenestearbejde der er en lov der helt klart

informationer man må videregive og hvordan

det gør at vi på den ene side kan beskytte os mod angreb og på den anden side

der undervejs i udvalgsarbejdet kommer forslag der kan gøre loven

jeg da gerne lytte til det om vi så vil have nøjagtig det samme syn på

jeg hørte også

ordførertale sådan at man et meget langt stykke hen ad vejen føler at det der er lagt frem er rigtig fornuftigt men at der kan være enkelte ting

man gerne vil ind og have en dialog om